investeringsminister pia olsen dyhr at der i det hele

var behov for at strafferammen for dopingkriminalitet skulle sættes op heldigvis kan man så sige

vil jeg også godt sige og understrege

jeg synes dog samtidig at

der på straffeområdet er flere ting som regeringen

hvordan er sammenhængen mellem mellem strafferammen

dopingkriminalitet øges op til seks år i forhold til for eksempel strafferammen

personlig kriminalitet altså

sidder i retsudvalget når det så er

kan jeg sige at jeg som idrætsordfører

doping er et af idrætsverdenens store monstre man kan jo vælge

straffet det er jo desværre ikke kun

at doping er et problem unge mennesker er i højere og højere grad

den lette vej og tyer til den løsning

som er udbredt inden for dopingmisbrug er jo en øget risiko for sygdomme både leverskader og hjerteskader derudover

formanden for anti doping danmark også har betegnet misbrugere som tikkende bomber og med det

mener han jo at mange som er misbrugere

afhængige af anabole steroider faktisk har svært ved at

styre deres temperament og tit udviser voldelig adfærd

bag en stor del af handelen med disse stoffer står der tit de samme kriminelle som også sælger narko der er tale om organiseret kriminalitet og det er vi nødt til at slå ned på med en øget strafferamme

få nogle nye værktøjer til opklaring af den her dopingkriminalitet en højere strafferamme og bedre efterforskningsmuligheder

at danmark ikke bliver et slaraffenland for dopingkriminelle og at vi dermed undgår at danmark bliver brugt som både fremstillings og transitland på baggrund af det

jeg slutte med at sige at vi i venstre er positive over for lovforslaget men at vi også har brug for

er forslaget om at forhøje strafferammen for særlig grov dopingkriminalitet

for nogle år siden fik

procent af befolkningen i alderen femten til tres år bruger

samme undersøgelse viser at tre procent af medlemmerne i danske fitnesscentre bruger doping at seks procent har overvejet det

nitten procent af befolkningen ved hvor man kan købe doping

som vi politikere skal gøre

bekæmpe vi socialdemokrater ser med stor alvor på dopingkriminalitet både fordi det er sundhedsskadeligt for de sportsudøvere der

rocker og bandemiljøet med det her lovforslag

dopingkriminalitet fremover skal straffes hårdere med fængsel i op til seks år med forslaget om at forhøje strafferammen bringer vi den danske lovgivning på niveau med norges

bekæmpes med skærpede sanktioner for grov dopingkriminalitet vi socialdemokrater

se til mens doping i stadig større omfang indtager fitnesscentre og idrætsforeninger vi nægter

hårdkogte kriminelle tjener store penge på organiseret distribution og salg af dopingmidler til danske sportsudøvere med lovforslaget her sender vi et

og dopingkriminalitet er fuldstændig uacceptabelt vi socialdemokrater kan dermed

egentlig at blande to ting sammen burde vi ikke i højere grad tænke på at ændre retsplejelovens regler omkring

telefonaflytning osv

af kriminalitetens art personligt mener jeg at seks år

blande tingene sammen på den her måde

til de mennesker der tager dopingmidler og ikke mindst til de mennesker der distribuerer og sælger dopingmidler

radikal side støtte op om at der nu kommer en større grad af harmonisering med lovgivningen i norge og sverige vi indfører

særlig strafferamme på op til seks år men jo kun i de særligt grove tilfælde hvor der er formidlet doping ud til et større antal personer eller hvor man har tjent større mængder penge på det eller hvis der i øvrigt er er særligt skærpende omstændigheder det skal domstolene

dermed får politiet jo så også mulighed for at tage nogle nogle nye efterforskningsredskaber i brug vi håber at det kan være et skridt i den rigtige retning for bedre at komme dopingkriminaliteten til livs og for at undgå at danmark bliver et

distribuering af doping

problemet med risikovillige unge mænd som altså gerne vil det her med det her lovforslag som jo hæver strafferammen for dopingkriminalitet jeg tror at den målgruppe skal nås med mere information

de opfatter simpelt hen ikke det her som farligt i dag og trangen til at se stærke og lækre ud

også skal satse mere på behandling jeg tror at

en lidt tvangspræget adfærd i forhold til det her det ligner

som godt nok er lidt anderledes indrettet men jeg synes det er rigtig fornuftigt at vi nu står med et lovforslag som giver os bedre muligheder for at gå efter bagmændene det er helt fornuftigt at vi hæver strafferammen og at politiet også får mulighed for at kunne aflytte i præcis de her sager

hvor efterforskningen pegede på en bagmand en bagmand i danmark det man endte med at

der peges i hvert fald på i artiklen at

det er godt at vi nu i højere grad kan gå efter bagmændene det er en del af løsningen men det kan ikke stå alene jeg tror også vi skal have en indsats i forhold til de unge mænd for de er

fra flere på rigshospitalet at flere og flere unge mænd

i den artikel i dag er at vi mangler viden og vi mangler en kortlægning af omfanget af problemerne det er noget der lidt foregår

stor respekt for men vi mangler

mere viden på området der mangler en kortlægning

om det her lovforslag er det rigtige værktøj til det i enhedslisten

mener vi noget så basalt som at der skal være en mening med straf

når der sidder nogle beregnende udspekulerede bagmænd og gennemtænker deres kriminalitet fordi de gerne vil tjene store penge ja så kan udsigten til at blive opdaget og udsigten til en høj straf godt afskrække dem fra

det de ellers havde tænkt sig spørgsmålet er i den her sammenhæng når vi taler om at hæve strafferammen for

grov dopingkriminalitet om der er tale

organiseret kriminalitet på den måde altså

mening med den her strafferamme ud over det at man så kan stå her på talerstolen og sige at man vil slå hårdt ned

jo ikke andet end symbolpolitik i marts sidste år

var det her spørgsmål også oppe og da sagde rigsadvokaten som afgav en redegørelse at man ikke var bekendt med sager hvor der havde været behov for en højere strafferamme

det henholdt regeringen sig til på det tidspunkt og man sagde derfor at det mente man ikke var nødvendigt og i bemærkningerne til det her lovforslag

i norge og sverige men ikke til store sager fra danmark derfor vil vi i enhedslisten gerne have en opklaring og lidt mere viden

vi tager endelig stilling er en højere straf nu også det rigtige værktøj

år siden og derfor kan man godt have

en mistanke om at der måske er

er sket en ny udvikling siden marts sidste år hvad er årsagen til

den viden skal vi have til rådighed

meget sundhedsskadeligt

nødt til at forebygge det vi bliver nødt til at oplyse brugerne som især er unge mænd om hvad de gør ved deres krop vi kan måske også kigge på england hvor man er begyndt at tænke på skadesreduktion og det vil altså sige hvordan man hjælper

misbrug til ikke at ødelægge sig selv nær så meget og til at leve

et nogenlunde normalt liv med det misbrug de har

tror jeg meget enige om at det er farligt og at det er et problem at det florerer i de danske fitnesscentre og i den danske befolkning men vi skal gøre det med de rigtige værktøjer og der er vi altså i enhedslisten ikke overbevist om at

er tale om decideret snyd og det skal selvfølgelig bekæmpes det er også sådan at doping

selvfølgelig kan give en masse fysiske problemer

det er godt med en mærkningsordning

hen i et fitnesscenter som man ved bliver kontrolleret for doping

kan tage det aktive valg

jeg er meget enig i den bemærkning der faldt fra sfs retsordfører fru karina lorentzen dehnhardt der sagde at

til at få betydning for de primært unge mænd som indtager dopingen og jeg er også meget enig i den bemærkning der faldt fra venstres

det er ude af proportioner for nu at bruge det ordvalg

vælge en strafferamme på helt op til seks år

her form for kriminalitet så har vi også den helt grundlæggende ting

eget ansvar hos de mennesker som

stoffer der ligger et eget ansvar for

doping det er noget man påfører sig selv

at man lige skal komme med en hurtig løsning inden man måske

burde se på hvad det er for efterforskningsskridt man skulle tillade

jeg synes som også spørgeren tidligere sagde at seks år

er der ingen ændringer overhovedet det er ikke det lovforslaget

strafferammen i lov om doping er stadig væk to år det som lovforslaget her går ud på er at vi på samme måde som

i de særlig grove sager og der hvor man går efter bagmændene altså vi taler om dem der importerer ulovligt i tusindvis af enheder eller sælger og distribuerer eller måske sælger og distribuerer til særlig unge skrøbelige

sørge for at man kan straffe lidt hårdere noget hårdere eller meget hårdere alt efter hvor alvorlig forseelsen er så seks års fængsel synes vi

ikke kunne have været fem år eller syv år og der er da nok noget om det som som der bliver spurgt ind

ud fra en rimelighedsbetragtning

når vi taler om den grove organiserede grænseoverskridende kriminalitet i forhold til lov om doping og dopingmidler er der behov for at politiet har mulighed for at kunne

ransage lave aflytninger lave rumaflytninger og

om man nu synes doping er godt eller ej

helt afgørende at det er et problem at der er nogle der tjener så styrtende mange penge på andres ulykke

farligt og at doping er ganske unødvendigt doping er farligt og vi ser de skader det giver

det man gør når man lokker dem til at købe forskellige former for doping

man står der og man synes man lige mangler de sidste fire fem procent

eller den største eller den stærkeste eller den hurtigste og så kan man jo lige tage nogle medikamenter og så kan man lige noget mere men spørgsmålet er jo om det overhovedet

gøre sig selv en tjeneste

for hvis man på baggrund af at man har indtaget doping er den hurtigste er den stærkeste

guldmedaljen sige jeg var den bedste eller bør man egentlig

nok det der kommer til at ske tænke inde i sig selv nej det var ikke mig der var den bedste

så har man ikke vundet noget som helst

opnår man ikke med doping og derfor er mit budskab doping er fuldstændig unødvendigt det gør mere skade end gavn og derfor skal

et spørgsmål til ministeren for det skal man jo have jeg kan huske at ministeren og ministerens parti tidligere har skoset

glemt at afsætte penge til ekstra fængselspladser når nu man udvider strafferammerne når nu man gør det muligt at straffe hårdere og længere

også sørge for at der er det tilstrækkelige

overtræder den her bestemmelse på et tidspunkt og der

at se at der kommer flere penge til kriminalforsorgen det burde der

under spiritusforbuddet i usa eller

når man nu har en holdning om at

den her strafbarhed hvordan skal vi så forholde os til alle de følgeproblematikker der kommer af

flere problemer jeg tror bare at politiet kommer til at beskæftige sig med det her i

for noget der er vigtigere men jeg kan da godt glæde mig over når nu det bliver vedtaget at der sikkert er nogle rockere og bandemedlemmerne der kommer lidt mere i fængsel når nu det er at regeringen ikke vil afskaffe strafrabatterne så kan man jo bruge det her og det kan man så glæde sig over i smug

en overbygning i straffeloven så er det fordi

jeg i løbet af debatten i dag har fået det indtryk at flere ordførere opfatter det

man i et fitnesscenter som ung mand et sted i jylland indtager to tre enheder doping af den ene eller anden slags så er man oppe i at

det er ikke det der gør sig gældende man skærper ikke straffen for den der indtager doping i

man skærper straffen for dem der laver den organiserede grænseoverskridende grove kriminalitet i

synes bare at argumenterne skal holde og ikke være grebet

er der ingen grund til at vi skal tolerere at

giver vi også politiet bedre muligheder for at efterforske sager og finde frem til de

bagmænd som står bag det her

altså mulighed for at idømme en markant højere straf til et større antal personer

som kan have store skadevirkninger på dem som benytter sig af det det er regeringens opfattelse at lovforslaget

være et vigtigt skridt i kampen mod bagmændene men som det også

gøre så derfor er der den her overbygningsbestemmelse som herre tom behnke rigtignok redegjorde for

grov dopingkriminalitet og her jo altså særlig

et par spørgsmål der hang i luften nogle vil stille dem i udvalget forstår jeg og dem svarer vi selvfølgelig

fælles regler og love på en række områder ikke mindst hvad angår våben og eksplosivstoffer lovforslaget indebærer at der i den danske våbenlov indføres hjemmel til at straffe overtrædelser af eu forordningen og der lægges i den forbindelse op til at overtrædelser af forordningen

om udgangsstoffer til eksplosivstoffer lovforslaget her indebærer også at der i våbenloven indsættes bestemmelser der giver mulighed for at eu medlemsstaterne nationalt kan indføre en licensordning på området og udvide begrænsningerne for almindelige borgeres adgang til udgangsstoffer til eksplosivstoffer

det er hensigten at bemyndigelsen skal udnyttes så vidt muligt og at de danske regler på området videreføres som bekendt har lovforslaget til formål at bringe dansk ret i overensstemmelse med eu forordningen om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer vi mener det er positivt at vi har fælles eu regler på det her område da der er tale om kriminelle kriminelle aktiviteter der krydser grænser og derfor

straffes efter de fælles regler på området lovforslaget har desuden til formål at bringe dansk ret i overensstemmelse med fns traktat om våbenhandel hvilket vi også kan bakke op om jeg skal derfor meddele at vi socialdemokrater bakker op om

jeg vil stille et enkelt spørgsmål til ministeren og det er muligt

bryder mig om at give ministre bemyndigelser men i den her sag

ikke de store betænkeligheder jeg synes også det er fint hvis

er noget vi skal holde ekstra øje med at vi så også har muligheden

dansk industri mener er det der er overimplementeringen men jeg vil godt

vores udenrigsminister som i fn sammenhæng har bidraget til arbejdet med fns

og fordi han har arbejdet i fn sammenhæng giver det også god mening at vi bakker op om arbejdet her i vores nationale parlament ved at opdatere dansk lovgivning på

stoffer som man kan bruge til at blande bomber hvis man skal sige det

vil lige stille et enkelt spørgsmål om den indberetningsordning som er omtalt i lovforslaget vi skal selvfølgelig sikre

at bemyndigelsesbestemmelser altid er noget man skal være opmærksom på men i det her tilfælde handler det

ifølge forordningen og det synes vi er

det kan også godt være at vi i løbet af behandlingen i udvalget kunne komme lidt ind på

i andre eu lande gør de det også det kunne man jo godt forestille sig at de gjorde selv om

godt være at det er noget vi må spørge ind til skriftligt

hvordan man har håndteret det her i syv og tyve andre lande jeg forstår godt hvis hvis man ikke kan svare på det sådan på stående fod

så vi er positivt indstillet men det der enkle spørgsmål vil

det man så gør her er at man så bare justerer det hele

hvad det er vi er enige om altså nogle fælles regler og en fælles måde vi skal

er lidt pudsigt i lovforslaget og det er det at der er

militær og politifolk

ikke noget men så har man den meget finurlige tilføjelse hvis bare ikke de sælger deres våben når de er

meget betryggende at man har den regel at politifolk der er er udenlands

gå og sælge deres våben men jeg tror næppe

det er en bestemmelse som er særlig relevant i danmark men det viser jo noget om bredden i det her lovforslag

for der er jo så åbenbart nogle lande hvor der er politi og militærfolk som

sælge deres våben det er jo helt utænkeligt set med vores øjne men det må åbenbart være noget man har behov for at lave særlige regler om og det er jo så betryggende at man har dem

fns traktat om våbenhandel som jo stammer fra april to tusind og tretten

opfylder vi dels vores eu retlige forpligtelse til at skabe hjemmel til at straffe overtrædelse af forordningen dels udnytter vi forordningens muligheder for at

de kan man sige mere restriktive danske regler om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

sikkerhedsmæssige hensyn danmark opfylder allerede i dag i det væsentligste fns traktat om

indeholder lovforslaget derfor altså kun mindre justeringer af våbenloven

imidlertid jo altså regeringens opfattelse at danmark med lovforslaget sender et væsentligt signal også til andre lande om at implementeringen af fn traktaten om våbenhandel

som overhovedet muligt så jeg ser frem til

forslaget i folketingsudvalget vi stiller os naturligvis til rådighed for

hvad der i øvrigt ellers måtte være anledning til

vi skal behandle l fjorten og jeg kan med

socialdemokraterne også kan støtte det her lovforslag

og det her lovforslag er en opfølgning på strategien med forslaget

skal kommunerne også hjælpe borgere over atten år der havner i æresrelaterede konflikter

forstå at det ikke nødvendigvis også sker i dag men med den nuværende lovgivning er der ikke en pligt for kommunerne til at tilbyde en handleplan og hjælpe voksne

i æresrelaterede konflikter æresrelaterede konflikter skal vi simpelt hen helt grundlæggende gøre hvad vi kan for at undgå når det alligevel

skal vi yde yde den bedst tænkelige hjælp og det skal selvfølgelig også være en kvalificeret hjælp

være i nogle situationer og det betyder også hjælp på lang sigt vi ved at der er meget få i det danske samfund der ønsker at fastholde nogle normer og nogle vaner som ikke passer ind i et moderne samfund med rettigheder og muligheder og heroverfor står de unge eller det kan også være

unge voksne som helt naturligt vil bestemme over deres eget liv og deres egen krop der skal vi gøre hvad vi kan som samfund for at støtte dem i den kamp for retten til selv at bestemme

mod de mennesker som er kommet til danmark indvandrere eller efterkommere og som faktisk prøver at blive

en del af det danske samfund men som så bliver bremset

i den integrationsproces af deres familie eller af deres omgangskreds og

straffe det er sådan set noget vi skal sige er godt det er godt at i rykker jer i retning af det danske samfund og at der så er nogle i jeres familie eller

på forskellig vis

at unge mennesker som bliver udsat for nogle af de her æresrelaterede konflikter

når en familie udsætter

en datter eller en søn kan det jo også være

tyder på at der er behov for at straffen er hårdere

overveje at finde et andet ord end

jeg synes jo nok at den form for ære som nogle af de her familier

sagde ja til det her og vi lavede et forlig om det

en god og gedigen indsats for

få hjulpet alle de unge mennesker eller så mange som

som kommer i problemer med æresrelaterede konflikter

med det her lovforslag det kommer forhåbentlig ikke til at omfatte ret mange mennesker

det er jo noget grimt noget at blive udsat for men det sikrer i hvert fald at der bliver en handleplan en køreplan for hvordan vi kan hjælpe de her mennesker mest muligt der bliver oftest talt om

anden etnisk baggrund i den her sammenhæng

synes det er vigtigt at gøre opmærksom på at for hver ung kvinde som for eksempel bliver tvunget til ægteskab eller forlovelse

en ulykkelig ung mand i den anden ende så det er vigtigt at vi styrker indsatsen over for begge parter og det gør vi med det her lovforslag som taler godt ind i den virkelighed hvor vi også har lavet en en meget god strategi for hvordan vi hjælper de her unge mennesker bedst muligt så sf kan bakke op om det her lovforslag nu får vi sikret

institution på et hemmeligt sted som som huser unge mennesker både kvinder og og mænd som er stukket af fra deres egne familier præcis på grund af det fænomen som vi debatterer i salen her i dag nemlig æresrelaterede konflikter

de her unge mennesker befinder sig jo i en helt ekstrem situation som berørte mig meget og som jeg så berørte mine kollegaer meget og som helt sikkert vil berøre alle

endnu mere forfærdeligt er det jo hvis man ikke får den rette hjælp det gør mange derude sikkert

er vigtigt at vi tager ekstra skridt for at sikre at endnu flere i en sådan situation måtte få en rigtig hjælp

derfor er jeg og radikale venstre glade for

en national strategi og det er også på den baggrund at det her lovforslag udmøntes lovforslaget går som sagt

som går til dem i frygt for æresrelaterede konflikter og som det andet vil vi gerne have at kommunerne forpligtes til at lave

det antages at personen udsættes for eller er

trusler om vold tvangsægteskab og

kommer ud af den akutte fare kommer i sikkerhed

at der tages skridt i retning mod at at personen

fra fra den her bane og og i fremtiden vil få en større mulighed for at vælge selv altså at der laves en helhedsindsats

af den her konflikt på på en bedre måde ud til tryghed ud til sikkerhed

tager hånd om de her menneskeskæbner

set også når det drejer sig om individets beskyttelse

er voldsomt derfor

synes jeg helt sikkert også det er et område hvor vi skal give hinanden håndslag på at vi vi også er åbne for at se på om der kan gøres andet og mere

får den hjælp de har brug for og at de får den med det samme det vil lovforslaget forhåbentlig være med til at give en større sikkerhed for vi har en generel bekymring

om kommunerne er godt nok rustet

i den forbindelse er det selvfølgelig rigtig positivt at der er etableret en central rådgivningsenhed i viso der kan hjælpe kommunerne både med generel viden men altså også i enkeltsager vi er imidlertid fortsat bekymret for det samlede vidensniveau

halvdelen af de unge oplevede selv at de blev udsat for social kontrol en fjerdedel var bange for at blive tvangsgift der går en lige linje mellem den sociale kontrol disse unge oplever og den æresrelaterede vold vi taler om i dag den religiøse og kulturelle holdning

barnet og den unge tilhører fællesskabet på en måde så pres og trusler kan anvendes er en hverdag for nogle unge med muslimsk baggrund det er et problem

nødt til at forholde os til

oplever en bølge af trusler om vold og død det er igen blevet farligt at være religions og kulturkritiker i danmark det er helt uacceptabelt

at regeringen tager sit ansvar på sig og går ud og forsvarer ytringsfriheden at de sørger for at alle der udsteder dødstrusler bliver fundet

at mennesker der udsteder dødstrusler bliver udvist af danmark hvis de ikke er danske statsborgere at regeringen tager fat

miljøer hvor truslerne udgår fra at de sørger for at der ikke gives en krone statslige midler til ekstreme miljøer at de opgiver naivismen og at de samarbejder med de demokratiske kræfter og isolerer de ekstreme i dag behandler vi et forslag om hjælp til ofre for æresrelateret vold der findes ingen ære i vold derfor anerkender jeg heller ikke begrebet man kan ikke forsvare sin egen eller andres ære ved at udøve vold den der udøver vold for at begrænse et andet menneskes frihed ejer ingen ære det er særlig vigtigt at vold

at straffe og inddæmme unge der søger deres egen frihed bliver afdækket og straffet mennesker der udøver vold ud fra kulturelle og religiøse normer gør det også for at afskrække andre fra at bruge deres personlige frihed vi skal hjælpe ofrene hurtigt effektivt og sikkert men lige så vigtigt er det at vi finder og straffer forfølgerne for at vise at det er en adfærd vi ikke kan acceptere

hvor vold godt kan være et element som den forrige ordfører var inde på men det kan jo også være på alle mulige andre måder at der er konflikter som er æresrelaterede og som stiller de her personer i et kæmpe dilemma og hvad skal de gøre

de har brug for hjælp og det synes

i dag kan hjælpe alle dem der er under atten år også kan hjælpe dem som er over atten år for jeg tror ikke

derfor er det væsentligt at vi sørger for at vi som samfund holder sammen på det her samfund og hjælper de mennesker som har problemer og der er nogle her som har nogle udfordringer og nogle problemer og de skal have den hjælp de skal have den er så selvfølgelig forskellig alt efter om man er fem år eller

men det vigtige er at vi med det her lovforslag sætter fokus på det og sørger for at de mennesker som

ud af den situation de står i vi støtter

at der er ligestilling mellem mænd og kvinder og at man kan vælge det liv man ønsker

meget vigtige for venstre derfor er vi også meget glad for at vi sammen med regeringen og de øvrige oppositionspartier har forhandlet os frem til dette forslag

vi sjældent er enige med regeringen om disse to emner integration og ligestilling men for en gangs skyld er vi enige dette lovforslag drejer sig om

social kontrol og de æresrelaterede konflikter jeg er enig med fru merete riisager i at

være ære i vold lovforslaget er en del af den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter som regeringen og satspuljepartierne indgik en aftale om i to tusind og tolv lovforslaget består af to elementer for det første at serviceloven præciseres således at kommunerne skal sørge for gratis rådgivning til personer over atten år der henvender sig om æresrelaterede konflikter

er tale om alvorlige æresrelaterede konflikter at tilbyde en handleplan til borgere over atten år på den måde skal det både være lettere at få hjælp

at give hjælp vi ved at disse personer kan blive udsat

omfattende overvågning eller begrænsninger

kan have store psykiske konsekvenser

disse personer lever et liv uden frihed hvor de fratages retten til selv at vælge og bestemme over eget liv egen krop

bekymringer er faktisk ikke om lego findes i lyserødt

ligestillingsministeren ellers har været optaget af deres problemer er langt mere fundamentale og reelle

skræmmende sprog hver tredje unge pige med anden etnisk baggrund er udsat for social kontrol hver fjerde af alle unge med anden etnisk baggrund vælger ikke selv

blandt indvandrere anno to tusind og tretten

jeg ønsker at regeringen ikke blot behandler det her som et integrationsproblem men at ligestillingsministeren også ser det som et ligestillingsproblem i venstre mener vi forslaget klart er et skridt i den rigtige retning vi ønsker at give disse personer større mulighed for at søge hjælp finde en vej ud af de æresrelaterede konflikter for os er det fundamentalt at man selv vælger sin ægtefælle og ikke konstant overvåges af familien

både krænkende og ikke mindst undertrykkende

kontrast til vores danske værdier derfor er vi naturligvis positive over for forslaget så vi kan dæmme

op for at nogen tvinges til en tilværelse som de ikke selv ønsker på baggrund af det

mod æresrelaterede konflikter som regeringen fremlagde i juli sidste år og som satspuljekredsen står bag med lovforslaget præciseres det at kommunerne skal tilbyde rådgivning til borgere over atten år der henvender sig om æresrelaterede konflikter og at kommunerne i forbindelse med rådgivningen skal være opmærksomme på om borgeren har behov for anden hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning præciseringen

sikre at kommunerne er opmærksomme på at også voksne kan opleve æresrelaterede konflikter og have behov for rådgivning og anden støtte og at der for eksempel kan være behov for at kommunerne handler med det samme hvis den pågældende er i akut fare med lovforslaget får kommunerne

alvorlige æresrelaterede konflikter

tilbyde en handleplan til borgere over atten år hvis det skønnes at der er behov for det handleplanen skal

være med til at sikre at borgere som oplever alvorlige konflikter

komme i sikkerhed og tilbydes en fremadrettet indsats handleplanen skal derfor blandt andet indeholde en risikovurdering og den skal støtte den enkelte borger i at finde rundt i de relevante systemer

mere selvstændig tilværelse med uddannelse arbejde og så videre jeg tror at det her lovforslag vil være med til at forebygge forfærdelige sager hvor mennesker tvinges til at gifte sig med en partner som de ikke ønsker ligesom det vil være med til at forebygge at mennesker udsættes for vold og pres fordi de i familiens øjne ikke opfører sig som det forventes at en ærbar pige skal eller fordi de springer ud som homoseksuelle og så videre jeg tror på at

uanset om de forliges med deres familie eller de må bryde med den lovforslaget vil på den måde være med til at styrke den enkeltes mulighed for at træffe og gennemføre beslutninger om sit personlige liv ud fra egne ønsker og livsforhold så jeg ser frem til behandlingen af lovforslaget og stiller mig naturligvis gerne til rådighed for yderligere spørgsmål i forbindelse med

mulighed for at blive i deres plejefamilie indtil det treogtyvende år

kan klare sig hundrede procent når man bliver atten år derfor er der brug for at man følger de her unge mennesker

for at blive i i plejefamilien indtil det treogtyvende år og samtidig

plejefamilier skal sikre efteruddannelse og supervision af plejefamilien

plejefamiliernes uddannelse og efteruddannelse

vigtigt at der bliver sat fokus på at når man bliver plejefamilie

skal man altså kunne klare de ting der er i forbindelse med at tage sig ordentligt af de børn og unge mennesker

det kræver altså at man inden man bliver godkendt får en uddannelse får en viden om hvad det betyder at være plejefamilie men det betyder også samtidig

når man så er plejefamilie

efteruddannelse får noget videreuddannelse og i øvrigt bliver uddannet på sådan en måde at man kan tackle de plejebørn

unge mennesker man får fordi

og unge mennesker som glider lige ind i familien eller børn som ikke har nogen problemer tværtimod

det skal man jo altså vide det er ikke bare noget der er naturgivent i ethvert menneske at kunne tage sig af børn og unge der har problemer så det er vigtigt at man slår fast at de penge som jo er sat af

også bliver brugt til

plejefamilier så jeg mener at det her lovforslag giver nogle unge mennesker nogle muligheder

at de skal leve en selvstændig tilværelse når de forlader deres plejefamilie

er at den unge nu også godt kan skifte plejefamilie sådan at man kan gå fra den plejefamilie hvor man måske er vokset op

til en anden plejefamilie som man kender og som man er tryg ved

måske vurderes har et lidt større talent

lovforslaget går jo ud på at beskytte en ung med væsentligt og varigt nedsat

at få en rolig overgang fra ungdomsliv til voksenliv men derfor kan man jo godt have behov for et miljøskift ligesom alle andre unge mennesker har det og det er meget fint at det bliver taget med ind her så er der også nogle andre småting der er blevet ændret

der skal uddannelse til men det er også blevet konkretiseret at det er beliggenhedskommunen der har det sociale tilsyn og der skal man være mere effektiv

konkretiseret at det er den kommune der anbringer barnet den unge

har det konkrete efteruddannelsesansvar

for at familien er udstyret med den fornødne viden til at tackle den person de har i pleje

synes faktisk det er en tydeliggørelse og en skærpelse af de regler vi har og det er et kompliment til de mange familier

det er rigtig godt at de nu får lov til at beholde den unge

den unge får lov til at beholde en plejefamilie til sit treogtyvende år for hvorfor skal

andre unge de stærke unge faktisk er hjemme

til plejefamilier i den kommune der har pligt til at handle i forhold til et barn eller en ung

med lovforslaget er at imødekomme den unges behov for støtte og omsorg i trygge rammer og forberede den

voksentilværelsen dette finder vi i dansk

indsatsen skal anses for at være af væsentlig betydning og den unge eller den unges værge skal give

samtykke det med at den unge

samtykke finder vi meget væsentligt da det for dansk folkeparti er vigtigt at det også er det den unge ønsker dansk folkeparti finder dette lovforslag relevant det er positivt at sikre unge mennesker i deres overgang til voksenlivet dansk folkeparti har arbejdet meget for netværksanbringelser og det er positivt at netværksfamilier også tilbydes

efterværnsindsatsen finder dansk folkeparti det meget vigtigt at alle unge mennesker

og unge kan det være en svær overgang nogle har haft sociale problemer i barndommen

været anbragt uden for hjemmet og ofte har de ikke samme stabile netværk og familierelationer der kan hjælpe dem ind i voksenlivet som andre unge det er derfor helt centralt

unges overgang til et selvstændigt voksenliv dansk folkeparti ser positivt på det her lovforslag og ser frem til udvalgsarbejdet

jeg skal finde ud af at prioritere og få overblik over

det var især en udfordring der var aktuel i forhold til børn og unge sagde han og helt specifikt i overgangen mellem barndomungdom og

at det lige præcis er det emne som

det er noget som man har arbejdet med før her i folketinget navnlig i forbindelse med reglerne om efterværn

det som det her lovforslag gør er også at bringe problemstillingen ind i

med nedsat funktionsevne for det er selvfølgelig absolut og akkurat lige så aktuelt hvis ikke endnu mere aktuelt og relevant for netop de her børn og unge

i overgangen mellem tilværelsen i en plejefamilie og tilværelsen i en

i plejefamilien altså efter det attende år det synes vi er rigtig rigtig godt

der er et lovforslag der på den måde kan samle bred støtte det kan man jo blive i fantastisk godt humør over

som det også fremgår af

for at blive i plejefamilier

ikke ensbetydende med at vi ikke også er opmærksomme på de børn der i øvrigt er anbragt under

former men nu skal vi lige afprøve

i plejefamilien vil kunne håndtere den der særlige udfordring det er

vokser op vi ser meget gerne at

får fulgt det her lovforslag meget tæt

således at vi sikrer at de relativt få unge med alvorlige funktionsevnenedsættelser

der får mulighed for at få en selvstændig voksentilværelse

derfor er jeg rigtig rigtig glad for at alle er glade for det her lovforslag og så

har en klar interesse i at få sat det her arbejde i gang det er jo ikke tilfældigt at lovforslaget oprindelig er bygget på baggrund af henvendelser fra kommuner der kunne se at her

hvor man kan se et egentligt udviklingssigte frem mod uddannelse eller beskæftigelse derfor er det

naturligt at man nu lukker det hul som der efter vores mening er i loven samtidig skal det bemærkes sådan som det også bliver i nogle af høringssvarene at man bør overveje om reglerne

efterværn generelt også skal omfatte personer med funktionsnedsættelser hvis man opgiver det lidt snævre

krav om udviklingssigte frem mod uddannelse eller beskæftigelse

det ikke kun betyde at kommunerne kan vurdere unges

en person med funktionsnedsættelse og at kommunerne får flere

at kommunerne kan se mere individuelt på alle tidligere anbragte unge når de skal vurdere hvad der er mest behov for i overgangen til voksenlivet

jeg slutte af med endnu en gang på enhedslistens vegne at slå et slag for at sikre unge mennesker en ret til efterværn alt for få unge får støtte og hjælp i overgangen til voksenlivet alt for mange oplever at de fra deres atten årsfødselsdag står helt på egne ben nogle endda fra de fylder sekstende vi bør gøre mere for den her gruppe af udsatte unge de har en langt sværere start på livet end de fleste

nogle forældre derfor bør

eksempel i de første par år efter at man er blevet atten år være en rettighed som den unge så for eksempel kan vælge fra hvis han eller hun ikke har lyst til at være omfattet

har venstre meldt sig på banen som nogle der er interesserede i det hvis socialdemokraterne også

at kunne stå her og måske samle et lille flertal

unge til en ny boform og derigennem bidrage til en god overgang til voksentilværelsen

og mor af flere årsager

har en funktionsnedsættelse siger det jo sig selv at man er i en endnu mere sårbar situation

jeg rigtig glad for det her forslag som giver mulighed for

støtte op om den unge som bliver atten år

mulighed for at kunne blive i den plejefamilie hvor man nu engang er i forvejen

at finde et egnet tilbud til den unge

for nogle af de unge som det her lovforslag

finde et andet sted hvor de kan være så jeg er meget glad for det her forslag som giver mulighed for at de kan få en tryg overgang til voksenlivet og man kan finde nogle egnede steder hvor

behov der er i dag så det konservative folkeparti kan

kan de også blive støttet i overgangen

deres voksentilværelse i en ny støttet boform jeg ser forslaget som en forbedring af indsatsen for unge med svære funktionsnedsættelser da de nu får samme mulighed for at blive boende i deres plejefamilie som øvrige unge i plejefamilier som forventes at få en selvstændig voksentilværelse gennem uddannelse og arbejde jeg ser frem til behandlingen af lovforslaget i

ikke der skal ændres på formålet

efterværn da det er vigtigt at bevare fokus på at alle unge der kan komme i uddannelse eller arbejde

som kommer til at stille helt urealistiske krav til dem så der er

som har meget forskellige forudsætninger men jeg mener

støtte ved at have særskilte formål for indsatserne men jeg vil anbefale at spørgsmålet

indlede en retssag for at få stadfæstet faderskabet altså hvem ens far er det vil med andre ord sige at alle der

og ikke kender deres far

netop en sag for at finde ud af hvem deres far er det er juridisk ja altså retsmæssigt ikke i orden og derfor støtter socialdemokraterne naturligvis den her lovændring

det ikke er i orden er at et faderskab kan være afgørende for en persons videre færden i livet hvem er min far men der ligger naturligvis også nogle rent

ingen mulighed for at arve

fornuftig lovændring det er sådan at det grønlandske selvstyre ønsker den her lovændring det er et dansk ressortområde

et rigsanliggende og derfor ligger det

loven at det skal ændres her i folketinget en anden ting som er nok så væsentlig er også at den her lovændring vil bringe loven i grønland på det her område i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention noget som er væsentligt for alle dele af det danske rigsfællesskab jeg skal som afslutning bemærke at den her lovændring ikke giver mulighed for at man genoptager afsluttede arvesager i grønland det er for komplekst det er et ønske

fra grønlandsk side og det vurderes også i hvert fald her fra min side som socialdemokraternes grønlandsordfører at det er en helt rigtig måde at lægge en begrænsning

og sige at det er fremtidige arvesager det her kommer til at gælde med andre ord socialdemokraterne støtter med glæde den her

tre og tres og vi kan bakke op om at man får løst det her om end alle nok kunne have ønsket at det var sket lidt før man ser jo alting bedre i bagklogskabens klare lys men bedre sent

men jeg tror godt vi kan regne med at det kommer til at ske inden længe

allerede en gang tidligere er blevet udskudt på grund af valg i grønland men som sagt er vi radikale klar til at stemme for dette forslag så snart forslaget

eksempelvis som arvinger til et bo det kan være svært at bedømme omfanget af hvor mange grønlændere der igennem årene har lidt under ikke at kende deres og ikke at kunne finde ud af hvem deres far er eller var men det er i virkeligheden også sagen uvedkommende fordi vi er inde på et helt principielt spørgsmål som ikke blot er moralsk for den enkelte og for samfundet men som også handler om et folks helt basale rettighed til at kende sit ophav derfor kan vi naturligvis støtte dette forslag der også sikrer en gruppe mennesker nogle rettigheder som for os andre ville være helt automatiske

synes det er sund fornuft at også såkaldt juridisk faderløse børn i grønland får mulighed for at rejse sag om hvem der er deres far det er vel de færreste der mener at det ikke kan være et rimeligt og legitimt ønske for de pågældende børn statuering af faderskab til disse børn vil

jeg fornemmer også at resten af folketinget kvitterer

så vil

en udfordring hvis de samtidig skal overholde en acceptabel sagsbehandlingstid vi noterede os imidlertid at ministeren

justitsministeriets ændring i retsplejeloven for grønland sidste år

den ændring forventer socialministeriet at de grønlandske domstole vil kunne gennemføre sagerne tilfredsstillende

er venstre klar til at tilslutte sig lovforslaget dog bliver det jo interessant at konstatere om den parlamentariske ændring i grønland i går aftes får betydning for

børn født i grønland uden for ægteskab frataget retten til en

i nitten tre og tres kom så en ændring af denne situation men ændringen tog ikke højde for børn født uden for ægteskab før

nitten tre og tres i vestgrønland og nitten fire og halvfjerds i østgrønland

det har ramt en stor gruppe personer som gennem deres barndom har oplevet diskrimination de har været udsat for mobning og i det hele taget været genstand for en gennemgående forskelsbehandling i forhold til deres jævnaldrende som tilfældigvis var født inden for ægteskab eller af forældre hvor begge have hjemsted i grønland ikke mindst har disse børn og personer været krænket alvorligt i forhold til deres rettigheder som børn retten til juridiske forældre er en helt grundlæggende ret i fns børnekonvention

de som nu er voksne skal have spørgsmålet som vi nu behandler har været under politisk bevågenhed i efterhånden mange år

i begyndelsen af nullerne af vores daværende medlem

folketinget kuupik kleist som også for rigsmødet i to tusind og ti

da som formand for naalakkersuisut med daværende statsminister lars løkke rasmussen aftalte at der skulle gennemføres en historisk udredning af de juridisk faderløses retsstilling i grønland

den redegørelse gav et overblik over de rationaler datidens politikere og beslutningstagere

staten og det daværende grønlandske landsråd at de gjorde det rigtige måske var det i den bedste mening at de af alle mulige årsager

besvær med at indhente blodprøver ikke rettede op på den dybt forældede forældede krænkende retsstilling for børn født uden for ægteskab i dag kan ingen dog være i tvivl om at den daværende lov fratog de ramte børn den grundlæggende ret til at have både en juridisk

der er dog en ny stor forskelsbehandling som ligger i lovforslaget og den gemmer sig i lovændringsforslaget det gælder de juridisk forældreløse personer hvis juridiske forældre er afgået ved døden

i de tilfælde vil systemet igen spille fallit hvis ikke vi får rettet op på denne forskelsbehandling inden denne lovs færdiggørelse fra inuit ataqatigiit har vi arbejdet med netop denne problemstilling gennem folketinget hvor vi har stillet en række spørgsmål om sagen ligesom vi løbende har været i dialog med den danske socialminister under hvis ressortområde sagen nu ligger senest har den danske socialminister i et svar på udvalgsspørgsmål fra inuit

vedkendt sig at der opstår en ny forskelsbehandling i retsstillingen for de juridisk forældreløse hvis forældre er afgået ved døden og

er deres far for regeringen er det vigtigt at

juridisk faderløse retligt bliver stillet som andre børn der er født uden for ægteskab og det opnår vi med forslaget afslutningsvis har jeg nogle helt praktiske bemærkninger den grønlandske regering har tilsluttet sig forslaget og har forelagt et beslutningsforslag om tilslutning til lovforslaget for grønlands landsting landstinget har førstebehandlet beslutningsforslaget og førstebehandlingen viste at der er bred opbakning til

andenbehandler landstinget efter planen først beslutningsforslaget den syvogtyvende november to tusind og tretten med henblik på at tage endelig stilling til det jeg vil holde grønlandsudvalget orienteret om landstingets behandling af beslutningsforslaget og det vil jeg gøre fordi vi ikke her i salen kan vedtage lovforslaget før vi kender landstingets holdning til det med disse ord vil jeg takke for debatten og jeg ser naturligvis frem til den fortsatte behandling af lovforslaget i udvalget hvor jeg også meget gerne lytter til de bemærkninger og besvarer de spørgsmål som der måtte

at takke hele delegationen til nordisk råd og takke de embedsmænd både i folketinget og ministeriet som har betjent os så udmærket

året har blandt andet stået i besparelsernes tegn et bredt flertal i folketinget har støttet regeringens forslag om at spare ti procent på det nordiske budget i løbet af de næste par år og det synes jeg vi i folketinget meget loyalt har arbejdet med på og som formand for

forhandlet besparelserne på plads med det svenske formandskab så det kan man da kalde en loyal opposition jeg har haft det godt med det selv om det har givet os dårlig omtale på den måde at

forslag om besparelser som endnu et udtryk for at

året har stået i grænsehindringsfjernelsernes tegn det er næsten en historisk proces vi har været igennem da folketinget nedsatte

i næsten et år eller helt præcis ni måneder det var drægtighedsperioden forhandlede med regeringen indtil vi fik en meget lang opskrift på hvordan forskellige ministre i forskellige ministerråd skal arbejde med fjernelse af grænsehindringer

vil sætte fjernelse af grænsehindringer på dagsordenen alle steder hvor vi kommer

hele tiden vedholdende ved alle møder at drøfte fjernelse af grænsehindringer hvis ikke vi bevarer det momentum og det engagement som vi haft i den sag så sander det til for der er altid begrundelser

som gør det svært at bevæge sig mellem landene det er derfor at grænsehindringerne er opstået så det er ikke nogen kunst at finde begrundelser for dem kunsten er at fjerne dem

det er næsten som karl marx man har hidtil fortolket verden hvad det gælder om er at forandre den sådan er det når vi skal gøre noget ved grænsehindringerne

det ligger nu i luften at vi

grænsehindringsråd i stedet for det nuværende

men det afhænger sandelig af om om dette råd bliver udsat for tilstrækkeligt pres og om rådet får lov til selv at lægge pres for der skal presses hele vejen rundt hvis der skal gøres noget ved grænsehindringerne og det bliver virkelig en test i det kommende år om nu nordisk ministerråd i de forskellige sammenhænge får gjort noget ved de alt for mange grænsehindringer der er for at understrege perspektivet vil jeg nævne at

på bare fire år er antallet af danskere der arbejder i norge vokset fra godt

sekstentusind og antallet af svenskere der arbejder i norge er i den samme periode vokset fra syvogfyrretusind til tooghalvtredstusind men der er fortsat toogtredivetusinde og tohundrede ledige job i norge og det er jo en gevinst for både norge og danmark hvis en god del af de ledige job bliver besat af danskere eller svenskere

man øger nationalproduktet og samtidig får vi

den gevinst at vi styrker det nordiske samarbejde når der er flere som vænner sig til at skulle begå sig på andre nordiske landes sprog så der er kun fordele at hente ved at lette livet for dem som gør deres land og sig selv den tjeneste at benytte chancen for at tage et job i et andet nordisk land eller for den sags skyld tage en uddannelse i et andet nordisk land det er også til stor gavn for den nordiske samfølelse og sprogforståelse

så kunne jeg holde et langt foredrag om det forsvarssamarbejde som er vokset op

fik den såkaldte stoltenbergrapport med tretten forslag til hvordan vi udvikler forsvarssamarbejdet det vil jeg forbigå nu for

hvor vi har forsvarsministeren til stede jeg nævner det bare her for det er jo virkelig det mest historiske der er sket da udenrigsministrene for et

blev der åbnet et nyt kapitel i nordens historie

troet det muligt efter at vi under hele den kolde krig overhovedet ikke kunne beskæftige os med

udenrigs eller forsvarspolitik nu ikke bare taler vi om det nu gør vi minsandten også noget når rigsrevisionen kommer og kritiserer den danske luftovervågning over grønland

er der jo et ret oplagt svar når vi allerede har indført fælles luftovervågning over island men det vil jeg vende tilbage til arktis er et vigtigt samarbejdsområde det skal vi ikke drøfte i dag fordi udenrigsministeren desværre er blevet syg det vender vi tilbage til men jeg vil dog lige notere at et medlem af delegationen til nordisk råd fru sara olsvig er blevet formand for den arktiske

det synes jeg vi alle skal være stolte af og det vil hun også gerne fortælle nærmere om i delegationen ved et af de førstkommende møder det skulle jeg hilse at sige

nu har ministrene så været så fremsynede at bede om at der bliver forberedt et sundhedssamarbejde i norden

for en måned siden i den såkaldte midtergruppe fået godkendt et oplæg til sundhedspolitik jeg er meget glad for at ministrene har bedt svenskeren den tidligere minister bo könberg komme med så at sige en stoltenbergrapport på sundhedsområdet det er helt helt rigtigt at vi begynder at interessere

så vil jeg blot benytte de fem og fyrre sekunder til endnu en gang at takke både delegationen og ministeren og embedsmændene og takke for

der har indgået en aftale mellem folketinget og regeringen om at løse væsentlige hindringer for mobiliteten i norden det har ikke været enkelt mange ministerier og myndigheder i øvrigt har været involveret i en sådan øvelse derudover er der også naturlige samarbejder med de andre nordiske lande

til at motivere til resultater vi skal heller ikke hvile på laurbærrene for det er nemlig

at arbejdet starter statusnotatet viser efter min mening overordnet set to ting

udfordringer som danmark løser alene uden de andre nordiske landes aktive medvirken en sidste ting som jeg mener er utrolig vigtig

er nordisk råds rolle delegationen har naturligvis en vigtig rolle

sager men det er mest afgørende at der lægges pres på alle de nordiske landes regeringer gennem nordisk råd og jeg er derfor også glad for at nordisk råd har nedsat

en grænsehindringsarbejdsgruppe med repræsentanter for præsidiet og udvalgene denne gruppe blev nedsat i starten af året på baggrund af et forslag fra socialdemokraterne i nordisk råd og vores danske aftale har naturligvis

mod en mere hands on tilgang fra nordisk råds side i grænsehindringsspørgsmål for vi må erkende

har manglet instrumenter til at samle nordiske parlamentarikere

at prioritere og bidrage til at grænsehindringsproblemerne bliver løst den store udfordring

nu at vi sikrer de øvrige nordiske landes engagement i at få løst opgaverne fra socialdemokratisk side har vi valgt at lægge vægt på tre

grænsehindringsombudsmand behovet for nordiske standarder inden for byggebranchen

på mange måder været en diskussion om begrebet ombudsmand og ikke om borgernes behov det er klart at tanken om en overstatslig

ombudsmand der kan blande sig i de enkelte landes sagsbehandling kan virke skræmmende

ikke det der er det centrale i forslaget

norske pensionister flytter til sverige og oplever at mangelfulde eller direkte forkerte oplysninger

og svenske skattemyndigheder får fatale følger for dem både personligt og økonomisk skal de

kunne henvende sig til en instans

om national og nordisk ret er overholdt og

korrekt information og rådgivning både før nu og under sådan en sag det har ikke været tilfældet i de norske pensionisters sag den svenske regering har afvist at der er sket fejl hos de svenske skattemyndigheder og den svenske ombudsmand har afvist at gå ind i sagerne et alvorligt eksempel som dette viser at der er behov for at understrege landenes ombudsmænds forpligtelse til også at vurdere om nordiske aftaler og overenskomster er overholdt i denne type sager det skal være muligt for landenes ombudsmænd at samarbejde i sager der vedrører flere nordiske lande for at belyse sagen fra flest mulige vinkler det burde være helt enkelt at understrege ombudsmændenes opgave i forhold til nordisk ret det understreger også behovet for at opprioritere informations og rådgivningsarbejdet her spiller hallo norden en afgørende rolle

informationsvirksomhed der har evnet at have fokus på borgerne

med et tæt og engageret samarbejde med relevante samarbejdspartnere

for meget få midler har lavet et vigtigt stykke informationsarbejde der har været forankret i alle de nordiske lande

en klar nordisk overbygning det er der behov for at bygge videre på

de fornødne ressourcer til at være en væsentlig bidragsyder

reducere grænsehindringer

men det er afgørende at have en fællesnordisk institution som hallo hallo norden der

arbejdet for at nordiske standarder standarder kan optages som eu standarder er væsentlig lettere at få igennem end arbejdet for at danske standarder skal optages som eu standarder norden er foregangsregion hvad angår en række standarder inden for klimaneutralt byggeri ved at samarbejde på

om at få disse standarder optaget som eu standarder

samtidig med at norden kan bidrage med vigtige standarder inden for

et klart eksempel er indeklimastandarder ved at udvikle disse nye standarder

kan man fra starten modarbejde grænsehindringer øge konkurrenceevnen og fremme klimavenligt byggeri

nordisk råd har på baggrund af opfordringer fra socialdemokraterne i nordisk råd udarbejdet forslag til rekommandation om fællesnordiske byggestandarder som jeg vil opfordre ministeren til at fremme i nordisk råds ministerråd anerkendelsen af erhvervskvalifikationer er reguleret i eu regi men det må erkendes at arbejdet ikke er nået så langt som det er ønskeligt og at norden samtidig har ligheder inden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet der kan gøre det enkelt at løse problematikken i første omgang inden for norden det er naturligvis nødvendigt at gøre dette inden for rammen af gældende eu regler

peger på en række problemstillinger og anbefalinger vedrørende

erhverv desværre foreligger der ikke en tilsvarende nordisk rapport om de

erhverv lad mig nævne nogle af de problemer

til løsninger her at man kan sikre sig at lovregulering sker på basis af kvalitetsbehov og ikke som udtryk for protektionisme i forhold til bestemte erhverv at en fællesnordisk forståelse for hvilke erhverv der er reguleret i de enkelte nordiske lande vil fremme mobilitet at der er særlige barrierer og lovgivning der er knyttet til mange specialiseringer af et erhverv og at der er forskel på antallet af specialiseringer i de enkelte lande eksempel elbranchen i norge

at uformelle barrierer for mobilitet det vil sige branchens egen regulering reelt udgør en hindring for mobilitet i norden men også

nordisk råd har været initiativtager til en rekommandation fra nordisk råd på området også her vil jeg henstille til at ministeren med de relevante fagministre driver denne sag videre ikke mindst på

et andet område hvor regeringen har bidraget positivt til det nordiske samarbejde

er inden for uddannelsesområdet undervisningsministeren har igangsat et vigtigt arbejde inden for uddannelsesområdet med initiativet et fællesnordisk udviklingsprojekt om den nordiske vej til inklusion inkluderende grundlæggende uddannelser med høj faglighed og stærkere færdigheder for alle initiativet er vigtigt og nyder stor opbakning

aktiv nytte af de mange erfaringer med udvikling af kvalitet i skolen der ellers eksisterer i de nordiske lande

lande på grund af at vi har de store ligheder i uddannelsessystemer og værdier i samfundet generelt samtidig er initiativet prisværdigt idet det på den måde

praksisniveauet vi ser frem til konferencen der skal afholdes her i københavn i januar forsvarspolitikken skal vi tale om senere men det har som bekendt fyldt en hel del i det nordiske samarbejde ikke mindst i nordisk råd dette år men da vi har en behandling senere

vente med det punkt til slut

det nordiske samarbejde og med hensigten om at inkludere delegationen i denne johan strangs rapport

blev offentliggjort ved nordisk råds session sidste år er sammen med nordisk råds arbejde med politikudvikling i det nordiske samarbejde

præsident for nordisk råd henrik dam kristensen eksempler på

nogle af de vigtigste input i denne visionsdebat her vil jeg rigtig gerne henlede opmærksomheden på nødvendigheden af at videreudvikle integrationen af de i dag uformelle samarbejdsopgaver hvoraf forsvarspolitikken naturligvis er det mest oplagte eksempel men også transportpolitik og forbrugerpolitik er områder

fælles nordisk interesse og der er brug for

at vi ser det umiddelbare og helt naturlige samarbejde det skyldes at vi i de nordiske lande har et helt andet og mere umiddelbart fællesskab med hinanden i kraft af vores meget nært beslægtede historie vores fælles værdier

sproglige fællesskab det fællesskab som jo kan man sige ligger meget mere ligetil end det samarbejde som ellers i det daglige fylder mest i bevidstheden nemlig eu samarbejdet det naturlige er da også at det bedste samarbejde opstår mellem dem som kommer fra samme udgangspunkt og derfor helt naturligt kan have glæde af hinandens selskab som et mundheld siger lige børn leger bedst vores samtid er da også rig på eksempler på at det går skidt når ulige parter bringes ind i et fællesskab

krisen i eurosamarbejdet er jo et godt eksempel

netop tale om at vidt forskellige lande og økonomier er gået sammen om at have en fælles valuta projektet har fra starten været dømt til at mislykkes

det er ikke fordi der ikke har været advaret imod det lige fra begyndelsen og det var egentlig også kun et spørgsmål om tid før vi ville havne i den situation vi er i nu og det var vi mange der advarede imod i sin tid derfor er vores holdning da også at det er det nordiske samarbejde der er det helt naturlige samarbejde for danmark og det er blandt de nordiske lande at der er tale om lande der ligner os meget mere end landene inden for rammen af eu derfor er vi også i dansk folkeparti engagerede i at videreudvikle det nordiske samarbejde med rigtig mange aspekter blandt andet er grænsehindringer et vigtigt emne for os og jeg kan så også høre på de andre ordførere at man er engageret i det for det er den frie bevægelighed i norden der er forudsætningen for at den gode udveksling der er landene imellem også kan omsættes i

til gavn for alle parter et andet vigtigt emne

det nordiske samarbejde skal blive bedre til at prioritere økonomisk

hvor man alle andre steder er nødt til at overveje om en udgift virkelig også er nødvendig derfor bakker vi i dansk folkeparti også op om regeringens indsats for at nordisk ministerråd skal gennemføre besparelser og det er man heldigvis også

kommet igennem med og der gennemføres allerede besparelser

med de ord

endnu en gang sige tak for redegørelsen

også selv glæder mig til at tage del i nordisk råds arbejde

bredt det nordiske samarbejde egentlig er for vi samarbejder jo om alt fra miljø og klima til arbejdsliv og erhverv og om fra ligestilling og kultur til uddannelse og sundhed jeg synes faktisk det er ret imponerende

rigtig god mening da landene på mange punkter er meget ens vi har en stor sproglig lighed en kulturel lighed og vi ser meget ens på mange af de udfordringer

ser i en global kontekst

tror så mange af de øvrige medlemmer af delegationen har hørt om personligt sidder

har justitsministeren for nylig foreslået sine nordiske kollegaer

fra sit tidligere negative miljø

et exitprogram så at udveksle dem på tværs af grænserne

selv er indforstået med det og lignende

er jo en af de ting der findes på tværs af de nordiske lande desværre

nordisk råd og nordisk ministerråd nordiske samarbejde giver muligheder for at løse fælles problemstillinger i fællesskab

for at få budgettet med besparelser på plads

nogle knubs

det nordiske samarbejde

arbejde endnu hårdere for at indikere at alt ikke afhænger af penge her synes jeg at vi med vores store fokus på at fjerne grænsehindringer vores aftale om det og også vores aftale om

at vi absolut ikke ser penge som det altafgørende i det nordiske samarbejde

mere nordisk sammenhold end det ti procent ekstra bevillinger kan skabe jeg synes vi har en opgave

at inspirere de øvrige nordiske lande til at foretage et lignende arbejde

hvordan vi får lobbyet for at de bliver inspireret til at gennemføre lignende processer i de øvrige nordiske lande jeg synes

det gode samarbejde og høre hvordan han ser at vi

det er mit indtryk at der på det område er en meget meget stor konsensus så lad os forene kræfterne

gerne slå tydeligt fast er at vi virkelig kan bakke op om det fortsatte nordiske samarbejde tusind tak

for borgere i de nordiske lande vi har jo talt rigtig meget om grænsehindringer de seneste ti til femten år men desværre er det jo i meget meget lang tid mest blevet ved snakken og ikke så meget

hegnspæle på det område men de seneste tiltag om en mere systematisk gennemgang af forskellige grænsehindringer med henblik

leverer konkrete løsninger på problemer

uanset om det er danskeren der bor i sverige svenskeren der arbejder i danmark eller islændingen der finder en kæreste i finland i finland for selv om vores

mange måder minder om hinanden

vi naturligvis udviklet os forskelligt når det gælder lovgivning indretning af samfundene rent administrativt

en række andre områder der kan give borgeren der bevæger sig mellem landene udfordringer eller for den sags skyld gøre det unødig svært for virksomheden der gerne vil arbejde over grænserne i norden at nedbryde og fremadrettet hindre nye grænsehindringer

vi som et stort skridt i den rigtige retning og vi er rigtig glade for at der er bred opbakning til

også gerne fremhæve samarbejdet om grøn

hvor de nordiske lande arbejder godt sammen i den store globale sammenhæng fylder norden måske ikke alverden men vi har

nogle styrker når det gælder netop den grønne dagsorden vi er langt fremme i danmark men der er masser af spændende initiativer vi kan lære af

vi samlet set styrke alle landene ved at tænke sammen frem for at tænke alene på vores eget det fælles nordiske elsystem er et godt eksempel på hvordan man allerede nu er i gang med at samtænke de forskellige landes produktion af elektricitet

sigt kunne man jo håbe på at vi får muligheden for at optimere samarbejdet så meget at vedvarende energi kan overtage førertrøjen i norden danske vindmøller kunne sende grøn strøm til svenske biler der står til opladning om natten mens vandkraft fra norge kunne holde danmark med grøn strøm

og borgere og virksomheder kunne få bedre mulighed for at stemme med pengepungen hvis det eksempelvis blev gjort muligt at købe produkter på tværs af grænserne der udelukkende kom fra samme energikilde fordi det kunne sikre en stabil forsyning af eksempelvis vedvarende energi uanset behovet der er mange udfordringer men potentialet er der og det nordiske samarbejde er stedet hvor udfordringerne kan og skal løses

sidst men ikke mindst

jeg gerne fremhæve et område som vi

mange måder tager for givet

de nordiske lande nemlig det man kunne kalde

som mange taler om men som de færreste af os

bor i norden rent faktisk tænker over vi har i mange mange år læst bøger på hinandens sprog vi er vant til at se tv fra nabolandene og de fleste kan uden større problemer finde sig tilrette i et andet nordisk land hvis job eller studier bringer

hvor særlig denne nordiskhed egentlig er ikke desto mindre kan vi se at kulturfestivaler som den i washington eller de forskellige nordiske indslag der var tilbage i to tusind og tolv under

i london bliver tilløbsstykker for såvel journalister som helt almindelige mennesker spørger man turister fra sydeuropa om hvorfor de kommer til de nordiske lande på trods af vores noget utilregnelige klima så svarer flere og flere at det er landene som sådan der trækker ikke nødvendigvis forlystelsesparker

det er selvsagt dejligt at vores område har den appeal og vi viser gerne vores land og samfund frem men det er naturligvis også en måde at øjne nye markeder på både i forhold

men i høj grad også som en måde at skabe grundlag for

udvikle vores samfund yderligere også

mere populære end de er i dag og især for krimigenren

blandt andet fordi mange nordiske forfattere kombinerer et troværdigt portræt

samfund det foregår i med spændende historier og så må vi

i øvrigt håbe at det ikke er sådan at udenlandske læsere tror at mordraten i norden er så høj som bøgerne kunne give

naturligvis være glade for at nordisk kultur i bred forstand er populær og her spiller

det nordiske samarbejde også en væsentlig rolle i forhold til at sætte fokus

kulturpersoner og genrer også dem der ikke nødvendigvis sælger i millionoplag jeg indledte med at udtrykke en smule ærgrelse over at det nordiske samarbejde ikke fylder så meget i borgernes bevidsthed men måske skal man tage det

som en så integreret del af deres hverdag at de ikke tænker nærmere over det

nu i det perspektiv bliver vores opgave som politikere ikke mindre for der skal naturligvis handling bag ordene og det er blandt andet

i den her sal i nordisk råd og

de møder vore respektive regeringer holder at visionerne bliver til virkelighed det arbejde er

i sf glade for sker med bred opbakning

et andet citat i hovedet på herre bertel

bred fælles forståelse for

tak til ministeren for redegørelsen jeg synes den er fyldestgørende og selv om vi ikke har været enige om det hele

spørgsmålet om grænsehindringer hvor vi jo har forsøgt at tage en fælles beslutning i

det synes jeg er meget positivt så er det jo rigtigt at

nok har haft indtryk af at visse ministerier har været noget fodslæbende

at få gang i det konkrete arbejde der synes jeg dog

for at vi er nået frem til en aftale som vi alle sammen kan være tilfredse med og som man kan se af den særlige redegørelse om arbejdet med grænsehindringer bliver der jo rent faktisk

det gør der jo nok også så småt i nordisk råd hvis vi ellers holder fast og uden at slå os for brystet det tror jeg ikke gavner specielt ikke lige i øjeblikket

roligt fortæller hvordan vi har grebet det her

vil smitte af på de andre lande i enhedslisten er vi jo særlig opmærksomme på grænsehindringer der rammer borgernes mulighed for at bevæge sig frit inden for norden selvfølgelig i respekt for de regler

sociale systemer

og ikke forsøger at påtvinge hinanden løsninger som vi

utålmodige hver især fordi lige nøjagtig den grænsehindring som vi går meget op i går

hvad skal vi sige resultatorientering og så en tålmodighed i forhold til at det der holder i længden er at vi løser tingene i enighed det er svært

nå videre ad den vej er jo netop at de nordiske lande trods en række forskelle ligner hinanden så meget som de gør

de uenigheder vi har haft i delegationen

har jo sådan set indskrænket sig til spørgsmålet om budget og og besparelser og linjen i den diskussion

jeg skal ikke tærske så meget rundt i det man bare sige at

være med til at slanke nordisk råd ja vi vil sågar gerne være med til at vende hver en krone det er klart at vi skal være sikre på at borgernes penge bliver brugt fornuftigt også i den sammenhæng vi synes bare ikke at en grønthøstermetode er nogen god måde at spare på vi synes det er bedre hvis vi tager en mere åben og kontant diskussion af hvilke initiativer der rent faktisk giver det vi plejer at kalde nordisk nytteværdi

hele tiden skal tilføje for almindelige mennesker i norden det er jo det der er kriteriet for

tage en vurdering af hvad der så er det rigtige at gøre

jo det kriterium vi skal prøve at arbejde efter og der kunne vi måske nå længere det er en sværere diskussion og

være svær at tage hul på men jeg jeg vil foretrække at vi prøver at arbejde os i den retning

den metode vi har valgt uden at kaste noget efter flertallet som har har valgt

den giver os visse vanskeligheder der dukker pludselig besparelser op som man selv har svært ved at se fornuften i som for eksempel

og vi må jo også indrømme at den fremgangsmåde vi har valgt har givet os visse vanskeligheder for eksempel i forhold til de nordiske huse i grønland og færøerne

og hele det regnskab vi bliver præsenteret for og det har

jo en vis opbakning til at sige for

vi havde nogen forslag til besparelser men vi måtte starte med at erkende

hvor mange penge vi egentlig rådede over som udvalg det var ikke så nemt

det er jo ligesom den første betingelse for at man kan begynde at komme med gode forslag så synes jeg vi skulle gøre mere ud af

samarbejde om temaer der hedder social dumping og eus indblanding i medlemslandenes og

i eøs landenes social og arbejdsmarkedspolitik

har en særlig interesse i det fordi vores velfærdssystemer og arbejdsmarkeder har så meget tilfælles som de har og uden at vi skal gøre det til en særlig diskussion i dag

er lidt svært at bestride at vi i disse år oplever en stigende og synes jeg stadig mere aggressiv indblanding fra eus side i de nationale regler hvad det her angår så er

kan blive enige om en bredere debat inden for nordisk råds rammer om hvor den nordiske velfærdsstat egentlig

også her kan vi jo se nogle vanskeligheder i alle landene er vi fortsat en velfærdsstat der holder fast i principper om universelle velfærdsydelser og og folkelig demokratisk kontrol med velfærdsydelserne eller bevæger vi os i retning af den konkurrencestat som nogle

vil jeg bare sige at vi i den venstresocialistiske grønne gruppe prøver at udarbejde et medlemsforslag der måske kunne give os et bredere vidensgrundlag for at diskutere

de tendenser vi kan se i de nordiske velfærdsstater i disse år så har vi et detailspørgsmål vil nogle kalde det som ligger den venstresocialistiske

om at vi havde et medlemsforslag om anerkendelse af palæstina

i nordisk råd vi vidste jo godt

jeg vil heller ikke her stå og påstå at det nok bare lige var blevet vedtaget selv om det faktisk ligger inden for fns rammer og fælles forståelse af hvad der skal til for en holdbar fredsløsning i palæstina men vi kom i den situation at vi fik at vide af præsidiet at nordisk råd

med den slags udenrigspolitiske spørgsmål det syntes vi var en mærkelig besked at få

jeg vil bare lige bebude over for delegationen at vi

vi ikke kommer igennem med det og jeg ved udmærket godt at det indholdsmæssigt sikkert ikke vil blive bakket op

jeg synes ikke det er rimeligt at man afviser en politisk debat om et så vigtigt spørgsmål der også har betydning for nordens situation nemlig at vi lever i en fredelig verden og det plejer vi nok at have nogle meninger om skulle jeg mene

sidste jeg vil nævne som jeg og også den venstresocialistiske grønne gruppe synes er meget vigtigt er spørgsmålet om de oprindelige folks

og inden for rigsfællesskabet men i nogle af de andre nordiske lande

tilkendegiver sin positive støtte og accept af fns erklæring om de oprindelige folks

jeg forventer ikke at alle ordførerne springer op af stolene og under stående ovationer siger vi skal nok hjælpe dig med alt det der finn men jeg håber at man lige vil tænke over det og så mødes vi om ikke så længe og så kan vi jo se om man har fået

skal snakke om i dag at det tæller til den positive side at der tegner sig et billede af at indsatserne bliver stadig mere konkrete

jo allerede berørt der skal udvises

rigtig mange sider af det politiske spektrum som

nordisk dimension kan man se i

nemlig energi og klimapolitikken hvor man kan sige at at vi på mange måder har et skæbnefællesskab vi har et fælles elmarked og har interesse i at forstærke og udbygge elnettet herunder udlandsforbindelserne især med den stadig forøgede vindmængde hvor vores forsyningssikkerhed bliver mere og mere udfordret

sf har jo allerede været inde på at når det blæser i danmark

noget lignende det tror jeg det var det særlige ved dette marked er

vi alle kan købe el til stort set samme pris på et fælles marked

så gør vi det ukoordineret og uafhængigt af hinanden det vil sige at efterspørgselsvilkårene er harmoniseret men at udbudssiden er individualiseret

det betyder jo at når det blæser rigtig meget må vi sælge billigt for så skal vi

vinden hvis ikke ledningerne skal lide overlast og så kan

nordmændene købe det billigt og sælge det dyrt tilbage når det ikke blæser det kan de fordi de kan regulere vandmagasinerne

som på en måde kan betragtes som nordens elbatteri min pointe er at det vil være rigtig hjælpsomt at vi også når

så vi får et bedre match også på udbudssiden disse investeringer bør så markedsliggøres og have nogenlunde samme rammevilkår så vil vi få en billigere strøm

eludgifterne tordner i

samtidig med at vi kan se at de falder rigtig meget i usa det er noget med halvdelen af prisen man kan man kan købe strøm

i usa i øjeblikket og det betyder selvfølgelig at den energitunge industri pisker ud af landet og ud af de nordiske lande

en rigtig rigtig vigtig omkostning med hensyn til arktis er jeg meget tilfreds med at

den indsats har fået en så stærk placering som tilfældet er og omvendt synes jeg at det her er fint koordineret med arbejdet i de øvrige organer som arktisk råd

velsagtens det område hvor vi sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt har de største interesser på spil og det forekommer mig særdeles relevant at vi fokuserer rigtig dedikeret på mulighederne og udfordringerne

de kommer til udtryk i man kan sige dette de facto nærområde

er arktis jo vores nærområde

velkoordineret taler med en fælles stemme såvel bilateralt som i de internationale

med disse ord vil jeg tage redegørelsen

i alle de nordiske lande burde for længst være en selvfølge alligevel er der efter så mange årsmøder i nordisk råd jeg overværede faktisk det første for seks og halvtreds år siden

stadig væk en række hindringer og uhensigtsmæssigheder som vi fortsat slås med det er jo for dårligt i eu er man på mange områder kommet langt længere end vi i alle disse år har formået i norden trods alle gode hensigter og løfter

godt at der nu for jeg ved ikke hvilken gang igen tages fat på opgaven med at ophæve grænsehindringerne det har vel stort set hvert eneste år været det der stod forrest

er der vedlagt et helt katalog over emner man vil få gjort noget ved men der er ingen sikkerhed for at man faktisk får gjort noget ved det forhindringerne for uden videre at opfylde plejekrævende borgernes ønske

i at søge praktikpladser i sverige og pensionisternes muligheder for at få deres kapitalpension udbetalt uden dobbeltbeskatning alt sammen selvfølgeligheder men hindringer i virkelighedens verden for nu blot at

jo også tage fat på handelshindringerne det ville jo blive konkret norges mange underfundige toldsatser som blandt andet generer andre nordiske landes mejerier og blomsterhandlere kunne man jo få gjort noget ved det er et problem for de andre nordiske lande at norge fører en meget speciel handelshindrende toldpolitik hvorfor tager nordisk ministerråd ikke det op det burde være en sag for ministrene regeringerne har besluttet at skære nordisk

ministerråds budget med fem procent i år og de kommende år det er rimeligt nok

glad for at man ikke har benyttet anledningen til at fjerne den litteraturpris for børnelitteratur som vi vedtog i to tusind og elleve men tværtimod nu lader den uddele i den kommende session for første gang for vi har i norden mange fremragende børnebogsforfattere som vi bør opmuntre fordi nordiske børn vokser op i meget beslægtede kulturer og livsmønstre men jeg forstår

imidlertid er dette universitet et af de områder der har udviklet sig positivt så når man ser på rækken af områder der ellers får penge er det nok ikke det rimeligste sted at nedprioritere for på det nordiske sommeruniversitet forstår jeg mødes forskere fra hele norden for at lade sig inspirere af hinanden til gengæld er jeg glad for at man vil udvikle forskningssamarbejdet og da vi har nogle særlige forpligtelser og forudsætninger i forhold til arktis er det mit håb at man virkelig vil styrke universitetet i nuuk så det i fremtiden kan blive et centralt arktisk forskningscenter vi har svalbard men vi burde have et stærkere nuuk universitet der er faktisk kun afsat ti million

til at styrke hele området de næste to år

arktisk forskning glacialforskning i nuuk for i forbindelse med arktis har vi i folketinget vedtaget at følge op på den omtalte stoltenbergrapport

syv af punkterne vedtog vi i to tusind og ni og det skulle vi gennemføre de er ikke gennemført

landes udenrigsministre skulle se at få gjort noget ved det nu kommer der så en debat med forsvarsministeren bagefter men det er temmelig vigtigt at denne rapport bliver virkeliggjort der hvor det virkelig giver mening og mulighed at vi har en fælles indsats

af de mest afgørende ting som man også har vedtaget at gøre noget ved og som jeg vil håbe på at der bliver gjort noget ved

eftersøgnings og redningstjenesten i de arktiske farvande selv om ministeren for nordiske anliggender fremhæver stoltenbergrapporten

han jo ikke særlig opmærksom på netop dette aspekt af samarbejdet men det må han blive i samarbejde

der sidder klar til formentlig i næste debat at sige det gør vi alt sammen

til gengæld er jeg glad for at man agter at realisere det for længst aftalte ambassadesamarbejde i udvalgte lande

den samme bygning i stedet for at have fire eller fem forskellige bygninger at huse os i vi kan også have gavn af at have fælles modtagelsestjeneste og telefontjeneste i den samme bygning

til sidst blikket mod det nære samarbejde er det godt at man nu vil harmonisere elmarkedet

godt at man skærper den fælles fokus på grøn økonomi og det er godt

fremhævede at man vil indføre ens regler for byggematerialer for også her skaber de forskellige regler unødige problemer det er ligeledes godt at vi følger op på den

indsats mod skatteunddragelse og det er interessant at man vil have fokus på stigningen i antallet af asylansøgere

støtten til et intensiveret ambassadesamarbejde som ligger lige for og hvor vi på én gang kan

nævnelsen af skattesamarbejdet det var faktisk de nordiske lande og frankrig der satte gang i indsatsen mod skattely og det har jo så fået en bredere global offentlighed til at

den beklager jeg at jeg ikke havde med altså nordmændene har selvfølgelig lov til at sige at de vil være selvforsynende når det gælder mad men de må da have råd til at købe danske blomster og det kan jeg garantere for at vi

sommeruniversitetet fortsætter men bliver finansieret af nordforsk det er det

nogle punkter man skulle se nærmere på før man kunne sætte dem i gang der er ikke rigtig sat noget i gang og jeg er

nordiske samarbejde blandt de ældste og mest omfattende

samarbejder i verden det skal vi være stolte af og værne om men vi skal også kræve

af os selv at samarbejdet munder ud i resultater der forbedrer tilværelsen for nordiske borgere og virksomheder det må være selve målet

mit parti sambandspartiet er varm tilhænger

formaliserede samarbejde i norden vi er mange med

en nordisk præget selvforståelse

er endda såkaldte nordister

i disse dage er det nok politisk ukorrekt at en færing siger det

ville stå meget stærkere i europa og resten af verden hvis alle nordiske lande var medlemmer af eu

en nordisk blok i eu ville kunne sætte en nordisk dagsordenen og den ville have indflydelse det har

om og i hvilket omfang visionen om det stærke norden i europa bliver virkelighed kan man kun gisne om fra et

færøerne finder en pragmatisk og fornuftig indgang til eu

ministeren for nordisk samarbejde har afgivet en skriftlig redegørelse

har stort fokus på at fjerne nuværende grænsehindringer og fremtidige

lad os dykke ned i problematikken

der er tale om et vigtigt arbejde og jeg deler den nordiske samarbejdsministers glæde over at folketinget og regeringen

indgået en aftale om at fjerne

også positivt at aftalen fra april i år

omfatter færøerne og grønland

folketinget vil med aftalen om at fjerne grænsehindringer ja ministerens redegørelse slår en ambitiøs tone an mobiliteten skal være i

udfolde sig det skal være muligt

studere og drive forretning på tværs af de nordiske grænser man kan ikke andet end tilslutte sig denne ambition

på den anden side mener jeg at folketinget og regeringen også må se indad ind i vores eget rigsfællesskab vi må starte der med vores eget

hvordan står det til med grænsehindringer i rigsfællesskabet er der mobilitet på tværs af grænserne mellem danmark og grønland og færøerne desværre er det et faktum at der internt i rigsfællesskabet eksisterer en række grænsehindringer det må der tages hånd om og de bør fjernes

og systemerne der kommer på tværs

jeg har over flere måneder arbejdet med en

problemstilling omkring den såkaldte dimittendsats

det forholder sig sådan at hvis man som nyuddannet færing eller grønlænder her i danmark vil rejse til færøerne eller til grønland i et stykke tid for at søge arbejde med dimittendsatsen i ryggen ja så er det ikke tilladt

det er et problem for mange færinger og grønlændere der uddanner sig

§ tyve spørgsmål til socialministeren er der ikke kommet noget klart svar på om og hvordan socialministeren vil drage omsorg

den færøske minister på området kom på banen og først

nu ville der blive set på sagen men vi ved endnu ikke efter syv måneder og fire skriftlige spørgsmål og svar

socialministerens hensigt er hvad siger den

at det kræver anstrengelser at få en dansk minister med

åbenbart urimelig grænsehindring internt i rigsfællesskabet i dette tilfælde endda en hindring det er

det er næppe ideen med aftalen om at fjerne grænsehindringer

der er andre hindringer

selv om de kan synes som bagateller for nogle så kan de være alvorlige for dem det

går ud over her er nogle eksempler som jeg vil nævne førtidspensionister fra færøerne der flytter til danmark vil typisk miste retten til deres pension

hvis man har optjent ret til ferieløn her i danmark så mister man retten

for en dansker eller herboende færing at tage kørekort på færøerne

adgangen for færinger til efteruddannelse i danmark på samme vilkår som andre statsborgere er stoppet

selv om vi gør meget ud af at opholde os

vi må gerne eje huse sommerhuse

til sidst og det er mere reglen end undtagelsen har færøske og grønlandske studerende i

problemer med skattemyndighederne der ofte viser lidt forståelse for de unges situation og rettigheder

nogle gange skulle man tro at vi slet slet ikke er med i samme rige og det må vi ændre

så til sidst hvordan undgår vi nye grænsehindringer i rigsfællesskabet

gang der produceres et lovforslag eller en regel bliver der spurgt hvordan

jeg vil henstille til formandskabet at sådan en procedure indføres det samme burde ske i færøsk og grønlandsk lovgivningsarbejde så kan vi inkludere hinanden i stedet for at ekskludere og opstille grænsehindringer så får vi dynamik og mobilitet

rigsfællesskabet og dermed også i det nordiske

generer de rigtig mange borgere

men det er jo slemt hvis de bliver straffet på alle mulige måder som vi her fik opregnet jeg håber virkelig at ministeren og hans embedsmænd fik noteret disse særlige færøske grænsehindringer for de

over grænsehindringer og nogle af dem vedrører jo

derfor synes jeg virkelig vi skylder et helt særligt hensyn og jeg håber også at færøudvalget dyrker det jeg håber også at herre edmund joensen vil få nogen til at rejse i det færøske lagting

skal vi snakke med alle de nordiske lande og der er

men her er det inden for riget vi kan få få de her

derfor er det helt rigtigt som som herre bertel haarder siger at vi må få alle parlamenterne

snakke sammen om det her så vi undgår

vi efter en snak i færøudvalget færøudvalget fik forberedt en forespørgsel her i salen

den relevante minister jeg ved ikke om det er samarbejdsministeren men det må regeringen jo finde ud af og det finder vi ud af i udvalget og hvor vi får et overblik over alle de her problemer og en status på hvad der egentlig

det vil jeg da foreslå ordføreren at man kunne

isoleret samfund geografisk langt fra andre lande og økonomisk og politisk uden for eu uden for

færøerne burde efter min mening ikke stå så langt uden for det europæiske samarbejde som de gør men sådan er situationen desværre det nordiske samarbejde er vigtigt for alle de nordiske lande men af de nævnte grunde er det måske specielt vigtigt for færøerne samarbejdet bliver på færøerne først og fremmest synliggjort af

hus og de mange aktiviteter som huset står for både når det gælder om at trække nordisk kultur til øerne og når det drejer sig om at eksportere nordisk kultur til andre lande derfor blev jeg lidt bekymret da regeringerne i to tusind og tolv besluttede at skære i budgettet for to tusind og fjorten

og seksten og stærke røster

talte om at de nordiske huse skulle skæres ind til benet jeg har derfor været meget glad for den opbakning der har været i alle de fora jeg er medlem af

den socialdemokratiske gruppe og kulturudvalget når jeg har argumenteret for at gå imod disse planer de nordiske huse

for den indsats de har gjort i den sammenhæng argumentationen som har vundet gehør har været at der i forbindelse med

nedskæringerne skulle fokuseres på at holde de borgernære aktiviteter så skadefri som muligt

kan blive husene repræsenterer selve essensen i det nordiske samarbejde nemlig på et helt konkret plan i øjenhøjde at styrke den fællesnordiske den fællesnordiske identitet samt at promovere og eksportere nordisk kultur jeg håber at

det lykkes at holde denne meget levende del af samarbejdet

den den meget omtalte bog om jyrki og johanne som skulle flytte

bogen viste jo hvor indviklet det kan være at flytte mellem de nordiske lande der er jo mange grænsehindringer

kan hele tiden opstå nye

er blevet anbefalet flere gange af nordisk råd at alle landene landene tænker den nordiske vinkel ind i

med grænsehindringsaftalen mellem partierne og regeringen har sat sig i førersædet når det gælder om at gøre noget konkret ved den her problematik det er fuldstændig

på budgettet man kan måle hvor stort engagementet er de politiske beslutninger behøver ikke altid at koste mange penge og for

der er visse ting der godt kan spares uden at det koster noget som helst i det praktiske men for danmark er det altså derudover vigtigt at have færøerne og grønland i tankerne og nu skal

færøerne betaler for en socialrådgivertjeneste som foregår her i københavn og

disse socialrådgivere og der er faktisk langt flere grænsehindringer

danske færøske og grønlandske borgere har jo samme statsborgerskab som udgangspunkt har man samme rettigheder i hinandens lande men der er jo tale om

og opholdsområder med forskellige regler inden for for eksempel

og familieretten og så videre og det er

færinger ikke har dette nummer skaber problemer med

når færinger studerer andre steder end

faktisk nu er er mindre mobilitet mellem danmark og færøerne

der opstår komplikationer når man tager sin bil med

for få år siden blev borgere fra færøerne sidestillet med borgere fra

tredjelande når det gjaldt optjeningsprincippet i forbindelse med diverse sociale ydelser det er nu blevet rettet tak for det men dette eksempel viser at når danmark justerer sin lovgivning i henhold til

så lang tid for at kunne få ret til sociale ydelser

man et optjeningsprincip men man glemte at tænke på

og så endte danske rigsborgere i samme kategori som som borgere fra polen og

aftalen som blev indgået mellem partierne og regeringen også indbefatter grønland og færøerne der kom i to tusind og tolv

fin rapport en slags katalog til nordisk ministerråd der belyste grænsehindringerne

nu lavet en handlingsplan jeg tænker ligesom

forrige taler at det kunne være på sin plads at få lavet et papir der belyser forholdene i rigsfællesskabet på dette felt også fulgt op af en handlingsplan dette er selvfølgelig en intern sag for det danske rige men det er også en nordisk sag og derfor var det også med i i aftalen mellem regeringen og partierne det er et specielt nordisk hensyn som danmark må tage som sagt der er folk der

beskæftiger sig med den her problematik dagligt ikke gør andet

meget enkelt og meget billigt at få lavet sådan et katalog og det er altså nemmere

det forslag i hvert fald viderebragt

det tidlige tidlige forår fik

det her med grænsehindringer og til næste forår jeg tror det er i marts eller april

så en generel debat om rigsfællesskabet hvor

det aspekt af fællesskabet kan komme til diskussion

det var sådan set det meste

rigsborgere nemlig dem fra grønland og færøerne så sove vil jeg ikke sige men det var en forsømmelse fra den

repræsentanter for den forrige regering har sagt at det ikke skulle være sket

at det

en handlingsplan men det må gøres i fællesskab ikke på færøerne eller i danmark det må

i kommende års redegørelse

den her redegørelsesdebat

nordisk råds session i næste uge det betyder at vi går en rigtig spændende tid i møde hvor nordiske spørgsmål for alvor kommer på dagsordenen nordisk råds session finder

i øjeblikket og jeg synes selvfølgelig også at

regeringen og delegationen bør møde op i oslo med fanen højt hævet her tænker jeg på at vi takket være den politiske aftale som flere har nævnt aftalen omkring fjernelse af grænsehindringer fra

helt klart gøre mit til at sprede det budskab omkring aftalen således at den selvfølgelig også kan tjene til efterlevelse for de andre lande vi skal selvfølgelig ikke på nogen som helst måde diktere hvordan andre lande

det kan man gøre på forskellige måder

synes godt at vi kan tillade os at fortælle om hvordan vi har taget

første og også meget vigtigt skridt i danmark når det gælder bekæmpelse af grænsehindringer og lige præcis den inspiration håber

de andre lande vil tage til sig de andre bør dog også vide at at der fortsat er udfordringer for arbejdet selv om vi indgik en aftale

på rigtig kort tid fra april måned og til i dag kommet langt med gennemførelse af aftalen men vi har heller ikke indfriet alle mål

skal vi sætte turbo på og få løst de udestående grænsehindringer i aftalen i den kommende tid

visionerne er blevet et tema for topmødet men jeg vil imidlertid gerne tage hul på fremtidsdrøftelsen allerede i dag og pege på nogle af de områder som jeg personlig lægger vægt på det skal

også ses som et oplæg til de drøftelser vi snart skal have i relation til prioriteterne for det danske formandskab for nordisk ministerråd i to tusind og femten indledningsvis vil jeg gerne slå fast at regeringens ambitionsniveau for det nordiske samarbejde fortsat er højt det mener jeg også

den nordiske redegørelse afspejler og det

det er netop afgørende at samarbejdet har helt konkret indhold og skaber resultater til gavn for nordens borgere og det er lige så vigtigt at landene bliver ved med at se på om det nordiske samarbejde er på ret kurs eller om det kan gøres bedre jeg mener at der er tre fokusområder som vi skal prioritere vi skal sørge for at samarbejdet giver merværdi for hver eneste nordiske borger vi skal fokusere på vækst og muligheder og vi skal udnytte vores nordiske brand internationalt

starte med den konkrete merværdi det er mit mål at de politiske initiativer giver mere mening for de nordiske borgere og merværdien kan mærkes i den enkeltes hverdag

det selvfølgelig også vigtigt at vi bliver bedre til at involvere borgere organisationer og virksomheder i det nordiske samarbejde

et eksempel på at det nordiske samarbejde tager befolkningerne alvorligt er netop vor styrkede indsats for at fjerne grænsehindringerne som alle har været inde på og som er den aftale som regeringen og folketinget har

rigtig glad at vi i danmark nu er blevet foregangsland når det gælder fjernelsen af grænsehindringerne

der vil hjælpe i forhold til grænsehindringer og øresundsintegrationen

webbaseret modul hvor den enkelte øresundspendler kan gå ind og finde ud af

gælder i lige præcis hans eller hendes konkrete pendlersituation modulet giver informationer om

socialt sikret og hvilken myndighed

at borgere og virksomheder i øresundsregionen vil få glæde

er ingen tvivl om at det er rigtig nødvendigt jeg tror de fleste af os

har brug for så er det netop information omkring deres

situation kigger vi tilbage

en rigtig god tradition for at det ikke

har styret det nordiske samarbejde for eksempel spillede foreningen norden en aktiv rolle da institutioner som nordisk råd og nordisk ministerråd blev stiftet foreningen var også primus motor i det arbejde der førte til den nordiske pasunion det fælles arbejdsmarked

nærliggende at tænke på at vi politikere måske og kun måske har

græsrødderne det nordiske samarbejde tilhører befolkningen og ikke os politikere og det må aldrig udvikle sig til et virkelighedsfjernt foretagende vi skal trække i den modsatte retning og inddrage alle i vores nordiske familie mit næste fokusområde er vækstdagsordenen

nordiske lande med økonomiske udfordringer og vi er nødsaget til at tænke i vækst og muligheder

i norden har vi noget som andre regioner ikke har vi har en samfundsmodel der bygger på værdier som vi alle sammen deler det handler om demokrati ligestilling retfærdighed og gensidig respekt ingen andre steder

findes et regionalt samarbejde der på samme måde har så mange fællestræk som sit fundament bruger vi det aktivt

udvikle nye løsninger som andre lande have svært ved at kopiere vi har også nogle klare styrkepositioner hvis vi står sammen om en fælles indsats det kunne for eksempel være en fælles fond i form af erhvervsfremstød på verdensmarkederne det giver også merværdi for de enkelte lande

er interesseret i et andet godt eksempel på et stort potentiale er grøn vækst vi kan se at et attraktivt marked for grøn teknologi er ved at vokse frem kina vil formodentlig være størst og bedst til at producere og iværksætte den eksisterende miljøteknologi men ikke nødvendigvis når det gælder miljøpatenter og innovationer her har de nordiske lande en række styrker og de styrker skal vi selvfølgelig udnytte fra den enkelte borger og det nordiske fællesskab bevæger vi os nu ud i verden

bliver anerkendt og beundret norden er blevet supercool mange steder for nogle måneder siden var var jeg i washington til en storslået nordisk kulturfestival den fik simpelt hen så stor opmærksomhed i usa og det der så efterfølgende heldigvis er sket er at det også er blevet evalueret

er at det var en stor stor succes det kan vi arbejde videre på det er rigtig flot men det er ikke godt nok vi skal blive bedre til selv at få øje på alle de

kvaliteter som jeg lige har nævnt

ros for vores kreativitet og vores reformtiltag i danmark men vi skal huske på at udnytte den opmærksomhed fuldt ud jeg tror at der stadig er et stort og uforløst potentiale i det nordiske

vi kan udbrede kendskabet til best practice og være med til at forme morgendagens løsninger vi kan gøre norden til en mærkevare og opmærksomheden på norden som brand kan vi også bruge til at promovere os på punkter hvor vi er særlig gode for eksempel på ligestillings og miljøområdet også kulturen er en fællesnævner i norden og vigtig i den internationale branding i de nordiske lande smelter kultur og uddannelse ofte sammen

og musik haft betydning for at de brancher står rigtig rigtig stærkt i dag og også har en økonomiske betydning den rolle har de kun fået fordi

de nordiske vilkår og vækstbetingelser for de kreative miljøer og uddannelser

for de rigtig positive indlæg der har været og besvare nogle af de spørgsmål der har været oppe fru annette lind

de nordiske byggestandarder

gerne se nærmere på har også diskuteret dem og vi vil blive ved med

det er et vigtigt område og det burde helt klart være nemt at man på den ene

den anden side af øresund netop har de samme byggestandarder så det er noget som

med at arbejde lige præcis

der vil jeg bare i al stilfærdighed sige at det er et internt nordisk råd anliggende og man kan jo selvfølgelig altid rette henvendelse til præsidiet men det hørte jeg egentlig også at

var inde på der var flere af ordførerne der var inde på økonomien

at danmark var kommet med et spareforslag det er fuldstændig rigtigt og jeg vil også kvittere for den opbakning der har har været fra dansk side

det har givet nogle knubs inden for det nordiske arbejde

i næste uge at holde den danske fane højt og vise at det nordiske samarbejde er andet end økonomi

det også er alt det som vi alle sammen

som nudister

og det er lige præcis det vi skal holde fast

alle de gode ting alle de gode tiltag som vi netop har formået

for dansk folkepartis ordfører som netop og meget rigtigt

nordiske familie end der skiller os ad og lige præcis det

herre edmund joensen

min dør selvfølgelig altid er åben til at vi sætter os ned og får kigget på den liste vi gjorde det med den aftale

regeringen indgik med folketinget

rigtig rigtig lang periode og fandt frem til

jeg vil invitere til en kop kaffe så tager vi den liste og så kigger vi på den

have grænsehindringer på den måde

er gratis grænsehindringer at fjerne det er lavthængende frugter

de lavthængende frugter men når det er sagt synes jeg også at vi skal glæde os over det fantastiske arbejde som vi alle sammen har været med til

på dagsordenen jeg bed også mærke i at herre per stig møller ikke var så begejstret

har noget andet herinde end jeg har

se på mange måder den lange erfaring betyder

på en ny måde og det synes jeg ærlig talt at vi har gjort med vores aftale hvor vi forpligter regeringen og folketinget

vi vil løse så er det netop grænsehindringer

synes også og det er også det jeg kan høre fra de forskellige ordførere

er progression på det her område og vi vil alle sammen gerne nå

med hensyn til grænsehindringerne der bliver ved med at komme nye grænsehindringer til hele tiden men nu har vi sat

en dagsorden vi har sat skibet i søen nu sejler det og vi skal blive ved med at sørge for

den norske protektionisme over for den norske regering det er jo en ny norsk regering det gælder om at vi fra dansk side fyrer op under den ved enhver lejlighed det vil vi gøre i nordisk råd og vi har tilsagt den norske udenrigsminister

jeg vil gerne spørge samarbejdsministeren om han vil forsikre os at han også i alle tænkelige sammenhænge hvor det er relevant vil fyre op under den nye norske regering så vi får fjernet disse helt urimelige hindringer for at danske gartnere kan sælge blomster i norge

det vil handels og europaministeren også gøre i næste uge og jeg kan også forsikre om at det vil jeg også gøre som

haft mulighed for det det der måske kunne være en lille åbning er netop som herre bertel haarder også selv siger at nu har vi en ny norsk regering og det kunne jo være at der var en åbning der det vil vi da helt klart arbejde videre med

for at det bliver en mere gennemskuelig og i mine øjne også mere demokratisk proces

niveauer i det der er jo kan man sige nordisk ministerråds niveau der er de enkelte lande

det arbejde vi gør her og så er der selvfølgelig

har lagt sig i selen for at det skulle køres på en god måde ministeren har opsøgt delegationen inden der skulle være forhandlinger og vi

om ministeren erkender at der nok er et eller andet problem hvad det her angår altså at det kunne gøres bedre

i hvert fald vil love at kigge på hvad vi kan gøre for at

i enighed spurgte om vi kunne få en gennemgang af budgettet

alternativ og det har jeg heller ikke

må vi følge den budgetproces der er men kan vi sætte os ned og finde de vises sten og en anderledes måde at gøre det på

tvivl om men det er et meget meget omfattende projekt

man ikke ved hvor stor økonomien er et eller andet sted illustrerer

det store gennembrud det håber jeg og når jeg kan læse her at regeringen og hele folketinget tidligere i år

gør jeg stilfærdigt opmærksom på at det har man altså aftalt i fem og halvtreds år når jeg så så læser her at stoltenbergrapporten har givet et godt grundlag for det nordiske samarbejde

det er har man gjort ved det hvor langt er vi kommet i

til de der syv otte punkter vi vedtog i to tusind og ni

jo altså også svar på noget nu vi skal

at vi får styrket den arktiske forskning

glacialforskning hvor vi har mulighederne for at styrke nuuk men der er kun afsat ti million kroner over to år til hele det område

glad for at se at man kan sætte fokus på stigningen i antallet af asylansøgere jeg spurgte bare i al beskedenhed

også i al stilfærdighed til herre per stig møller

det er fuldstændig korrekt

det er noget som man har talt om i rigtig rigtig mange år igennem årene har man løst en del igennem årene har man måttet konstatere at der var ting man ikke kunne løse og igennem årene

selvfølgelig også måttet oplyse sig ud af de grænsehindringer der nu ikke kunne løses på nogen som helst måde det som både jeg og andre

er den aftale

at der ikke er andre nordiske lande nordiske regeringer der har noget tilsvarende der håber jeg også at de vil lade sig inspirere af lige præcis den aftale

jeg sige

at gøre plejer at være særdeles ordrige her har vi en kort og knap redegørelse

man kan sige at en redegørelse skal være som som en bikini så lille som mulig men den skal dække det væsentlige og det synes jeg

lægger godt op til jeg beklager over for formanden hvis hvis billedet er upassende

der har været nordisk samarbejde om

fredsbevarende operationer i fns regi jeg tænker også på samarbejdet efter murens fald om at opbygge forsvaret i de tre baltiske lande efter vestligt forbillede og med nato standarder

den fællesnordiske indsats med støtte til opbygning af det baltiske forsvarsakademi i

og den fælles baltiske bataljon baltbat med nato standarder har utvivlsomt bidraget til at de baltiske lande kunne optages som fuldgyldige medlemmer af nato allerede i to tusind og fire i dag er der nordisk forsvarssamarbejde inden for rammen af en aftale fra to tusind og ni mellem danmark finland island norge og sverige kaldet nordefco hensigten er at videreudvikle det nordiske samarbejde med vægt på tre hovedområder politik kapacitet og operationer det er vigtigt at understrege at nordefco ikke er en militæralliance og dermed ikke et alternativ til danmarks faste forankring i nato samarbejdet i nordefco er udtryk for en nordisk koordination af indsatsen til gensidig gavn hvor vi som region får

som skal spare og som helst vil spare uden at det går ud over styrken

sverige og finland er ikke medlemmer af nato men de har et samarbejde med nato herunder med nato lande

i venstre ser vi gerne en udvikling hvor det nordiske forsvarssamarbejde bidrager til at sverige og finland så at sige kommer nærmere på nato eller i hvert fald nærmere på danmark og norge uden at det rejser spørgsmålet om et egentligt nato medlemskab som vi

og island jo absolut ikke skal blande os i når det gælder sverige og finland nordisk samarbejde og koordination omkring indkøb af forsvarsmateriel kan bidrage til at vi samlet set får mere for pengene helt i tråd med det smart defence begreb som nato

skal lige understrege at samarbejdet mellem nato lande og neutrale lande jo absolut ikke indebærer at nato pagtens § fem bliver udstrakt til de neutrale lande

er det meget vigtigt at understrege at der ikke er tale om bevogtning policing der er tale om overvågning surveillance

er der et stort perspektiv i at de nordiske landes luftforsvar samarbejder tilsammen er de det stærkeste luftforsvar i europa og vi har et kæmpemæssigt territorium i alt i norden i nordatlanten og i arktis som vi

tomrum har det med at blive udfyldt det mest

fredsommelige det bedste vi kan gøre for freden i vores del af verden er at vi selv tager vare på det store område vi råder over og som bliver vigtigere og vigtigere i takt med at arktis

med deltagelse af den tidligere omtalte thorvald stoltenberg i anledning af hans rapport den tidligere finske forsvarsminister fru

meget bred enighed om at hvis vi politikere ønsker et tættere

blev fulgt op af en konference for en måned siden i helsinki om samme tema hvor den finske forsvarschef var til stede

en rigtig perspektivrig konference hvor det lå i luften og blev udtalt af nordisk råds præsident som er en af de norske forsvarspolitikere at det samarbejde vi har over island

kan vi selvfølgelig også have over andre områder i det nordatlantiske og arktiske område kort sagt

rummer store perspektiver og jeg synes

tænke lidt over at en af årsagerne til at man oprettede nordisk råd og

island ind i nato det var fint

det som om vi kan få både i pose og sæk nu kan vi både bevare nato medlemskabet og samtidig få et langt tættere nordisk forsvarssamarbejde til gensidig gavn og til gavn også for stabiliteten i det kæmpe område vi råder over og som får større og større betydning til sidst vil jeg ønske at den nye forsvarsminister vil engagere sig en lille smule mere end sin forgænger i det nordiske samarbejde

i alle de nordiske parlamenter hvilket viste sig at have stor værdi i forhold til at koordinere landenes indsats mod grænsehindringer

i form af en aftale mellem regeringen og folketingets partier det nordiske forsvarssamarbejde er interessant idet man inden for højst uformelle og ubureaukratiske rammer har evnet at skabe et samarbejde

og beredskabet i de nordiske lande om konkrete fælles udfordringer og løsninger at det kan lade

på et område hvor de nordiske lande har forskellige interesser i forhold til særlig nato og eu vidner om at det nordiske samarbejde kan bidrage positivt i forhold til de enkelte landes interesser samt supplere landenes forskellige internationale engagementer det er oplagt at

globale økonomiske krise har skabt et helt konkret incitament for et samarbejde særlig hvad angår fælles indkøb af materiel uddannelse og så videre men jeg tror at ministeren er enig i at det også medfører kvalitative resultater der kan bidrage positivt til udviklingen af forsvaret og til det danske engagement på internationalt plan ikke mindst inden for fredsbevarende aktiviteter samt freds og konflikthåndtering de nordiske landes koordinerede nordiske kapacitetsopbygningsindsatser i østafrika er et vigtigt eksempel som ministeren også fremhæver fremhæver her i redegørelsen men også samarbejdet vedrørende arktis er et relevant område det er naturligvis en udfordring

danmarks forpligtelser ikke mindst vedrørende grønland samt forpligtelsen til gode relationer og samarbejde med de øvrige medlemmer af arktisk råd alligevel er det væsentligt at påpege at der også inden for arktis er basis for et stærkt nordisk samarbejde der både involverer det politiske niveau

og beredskab de fælles interesser må også her være en økonomisk og politisk gevinst samarbejdet i arktis skal naturligvis ske med respekt for de pågående politiske forhandlinger om territorier og arbejdet i arktisk råd den parlamentariske og folkelige dimension i det nordiske forsvarssamarbejde er vigtigt at have sig for øje

folkelige organisationer og det parlamentariske niveau det sidste sker jo netop i dag med denne

debat de årlige forsvarspolitiske debatter ved nordisk råds session er en anden lejlighed til det som har fået et mere konkret indhold oprettelsen af nordefco

er vigtige beredskab cyberkriminalitet og terrorbekæmpelse

de nordiske lande har i år tiltrådt haga

erklæringen der omfatter beredskab

og beredskabet er et område der ligger i forskellige ministerier i de forskellige lande

organiseringen i landene og det er tillige flere lokale niveauer der kan komme i spil derfor er det oplagt at det

er i stand til at samarbejde og flere vil komme til derfor er det vigtigt at

dette samarbejde hvilket med fordel kan ske med større tilknytning til organiseringen inden for rammerne af nordefco cyberkriminalitet cyberkriminalitet fremhæves

der ønskes øget nordisk samarbejde inden for her er det relevant at se på hvordan et nordisk samarbejde konstruktivt kan supplere eksempelvis samarbejdet inden for europol alle de nordiske lande står med store udfordringer på

område hvor ekspertise og kundskaber med fordel kan deles mellem landene nordisk råd har på dette område vedtaget en rekommandation der foreslår at det nordiske samarbejde mod cybertrusler og digitale angreb styrkes gennem erfaringsudveksling fælles kompetenceopbygning koordinering mellem landenes relevante myndigheder

som de øvrige nordiske landes erfaringer med terrorbekæmpelse jeg tror at

er en høj grad af opbakning hos de nordiske landes befolkninger til et intensiveret

inden for rammen af netop nordefco jeg kan endvidere forstå at der pågår drøftelser om visioner eller mere langsigtede mål for nordefco

det er positivt og jeg ser frem til at nordisk råd

medlemskab et medlemskab som har varet i fire og tres år det er et medlemskab som dansk folkeparti bakker meget varmt op om det er helt klart at det er rygraden i vores

det der er tale om her er jo så det nordiske

kaldet nordefco som netop er et samarbejde mellem forskellige lande der er tale om et samarbejde mellem fem forskellige lande med fem forskellige forsvarspolitikker danmark er som nævnt medlem af nato

mens de to sidste medlemmer af nordefco sverige og finland har valgt en alliancefri forsvarspolitik det vil sige som neutrale lande

fået defineret hvad nordefco er for en størrelse det er et samarbejde mellem forsvarspolitisk

men det er et samarbejde som har mere praktisk karakter et samarbejde mellem

gavn for for alle parter der er også et samarbejde omkring indkøb af materiel hvor det ganske givet er

indhenter tilbud sammen så det er sund fornuft at gode venner foretager indkøb af materiel sammen der er også et andet punkt

som giver god god mening god logik og det er at man også har sambrug af transportfly inden

for rammerne af nordefco der kan man sige at man puljer flyvetimerne og i stedet for at sende to halvtomme halvtomme flyvere af sted

samler man det man skal have fløjet i et fly og det giver da god mening at man på den måde kan spare lidt penge

det er vigtigt for dansk folkeparti at de økonomiske fordele der kan være ved fælles indkøb

forsvarsstyrke nej det skal blot føre til

sparer en sum penge det er meget fornuftigt men kort og godt det er kun en sum penge der spares det er

sige at vi i dansk folkeparti bakker varmt op om nordefco samarbejdet som er et godt og fornuftigt samarbejde mellem gode naboer men det er nato som er rygraden i vores forsvarspolitik og det holder vi fast på at det

at de nordiske lande har meget stærkt udenrigs og sikkerhedspolitisk værdi og interessefællesskab men over for det stod jo bare den kendsgerning at den kolde krig stillede de nordiske lande over for meget

udfordringer og at vi derfor trods fælles værdier orienterede os meget forskelligt men den kolde krig er forbi og vi er ved at ryste os fri af gamle rygmarvsreaktioner fokuspunkter og skillelinjer samtidig giver udviklingen i arktis et nyt fælles fokuspunkt for norden derfor tror jeg egentlig på at det kan blive vores generation der bliver i stand til at virkeliggøre de gamle kæmpers visioner om det nordiske forsvarssamarbejde om end i en noget modereret form for det nordiske samarbejde skal ikke være et alternativ til de andre alliancer fællesskaber og samarbejder som vi indgår i

den nordiske stemme de nordiske interesser de nordiske værdier kan stå endnu stærkere i de fællesskaber vi i øvrigt indgår i jeg synes derfor også at vi griber det an på den helt rigtige måde vi fokuserer på det operationelle på det konkrete vi slår pjalterne sammen og taler med en stemme når det giver mening det synes jeg at redegørelsen giver nogle rigtige gode eksempler på

metoden er den helt rigtige

er større for vi har stadig en nordisk vision en vision om at de nordiske lande i højere grad orienterer sig mod hinanden i højere grad taler sammen i højere grad bruger hinanden i højere grad koordinerer med hinanden og i højere grad bliver anerkendt som en fælles stærk stemme og aktør på den sikkerhedspolitiske arena for vi tror på at vores interesser og værdier får en stærkere stilling i verden på den måde

det er det vi har lært af vores forfædres nederlag men vi deler stadig væk

fik jo oprindelig ikke det store nordiske samarbejde i gang som

flere ordførere har været inde omkring det fik vi ikke dengang for længe siden men det skal jo ikke hindre at vi nu tager nogle mindre

i det nordiske samarbejde arktisproblematikken er jo en yderligere begrundelse for at trække på samme hammel det er ikke en hemmelighed at vi i sf mener at krudt og kugler ikke er det mest oplagte

bruge fællesskabets penge til derfor var vi med forsvarsforliget med til at effektivisere på forsvarsområdet og vi synes derfor også det er glædeligt at det nordiske forsvarssamarbejde

til materiel ved at købe ind sammen hvordan kan vi udnytte den samlede fælles kapacitet bedre så vi får mere for pengene til glæde for skatteborgerne men jo også i høj grad til glæde for de forskellige landes forsvar der på sigt kan opnå en større fleksibilitet ved at kunne trække på nabolandenes kapaciteter

vil gerne her sige tak til ministeren

på vegne af den venstresocialistiske gruppe i nordisk råd kunne meddele at vi bakkede op om det forslag til udtalelse der lå

måske nogle der vil undre sig over at socialister og grønne

grund til lige en gang til at ridse

fra nogle af de meldinger der er kommet fra andre ordførere det er meget godt at vi ligesom ved hvor vi har hinanden i det videre samarbejde om

altså vores grundlæggende

med og støtte det nordiske forsvarssamarbejde så er det under den klare forudsætning at det militære isenkram bliver brugt til nogle fornuftige det vil sige fredelige formål og der må vi bare erkende

med hensyn til overvågning af territorium redningsopgaver sikkerhed til søs og især øgede muligheder for skærpet overvågning af sejlads i det arktiske

her er det nordiske forsvarssamarbejde jo klart og langt at foretrække frem for det der foregår i nato og i eu selv om vi selvfølgelig ikke skal være så firkantede at vi udelukker et praktisk samarbejde med disse organisationer om de fredelige formål jeg har nævnt men styrken ved det nordiske forsvarssamarbejde i modsætning til de to andre fora er jo netop

ikke er en militær alliance det er et ligeberettiget samarbejde

hvor de deltagende stater bevarer deres fulde suverænitet vi afleverer ikke besluttende myndighed til en generalsekretær eller en kommissær og samarbejdet er heller ikke underordnet stormagtsinteresser det anvendes til fredelige formål til gavn for menneskers sikkerhed og miljø så set fra enhedslistens side

ser vi da meget gerne at det nordiske samarbejde kan udvikle sig til en modvægt til nato og eu der efter vores opfattelse jo dybest set er redskaber for at påtvinge resten af verden de vestlige stormagtsinteresser og den vestlige storkapitals økonomiske interesser ofte med

det er også et af de erklærede formål med det nordiske forsvarssamarbejde så skal

det militære samarbejde have et langt større fokus på nedrustning og fredsarbejde og konfliktløsning

at det er en given ting at de nordiske lande i

at der er en kerne af lande der holder fast i hvad formålet er og hvad metoden skal være løsning af sådanne konflikter altså at fredelige midler forhandling og stædig fastholden

den bedste vej ud

vil gerne opfordre ikke bare ministeren men folketingets flertal der jo indgår i et fælles forsvarsforlig som jo også på en eller anden måde har noget med det nordiske samarbejde

til at man kigger meget mere på den her side af sagen hvordan kan de nordiske lande som en fælles kraft spille en langt større rolle når det handler om fredsforskning

hvor det ligesom fremgår at de nordiske lande siden to tusind og ni har koordineret vores bestræbelser

på det punkt og den nordiske støtte har været rettet imod opbygningen af

enheden der kaldes east african stand

mit spørgsmål går på om ikke det var værd at undersøge om det nu også er det helt rigtige samarbejdsforum når man ser på det manglende demokrati i stater som kenya og uganda

og hvis interesser der egentlig styrer den her styrke jeg lige har nævnt så det vil jeg gerne bede ministeren om ligesom

og til hvordan støtten til den her organisation easf egentlig relaterer sig til pirateribekæmpelse og kenyas

udtalelse vi vedtog på sessionen i april måned jeg tror bare at vi skal bede om at der er et punkt der skal nævnes eksplicit som en arbejdsopgave og det er hele spørgsmålet om beredskabet

danske rigsrevision har jo for nylig lavet en temmelig barsk rapport der retter en

en kritik af det danske forsvarsministerium og i det hele taget af de danske myndigheder og den

barske konklusion er jo

til den risiko der er i det arktiske område så jeg vil også gerne her

og bede ministeren om lige at sige et par ord om hvor er vi i arbejdet med den rapport

spørgsmål vi skal vel se i øjnene at selv om vi kan og sikkert også vil

kortlægningen af de arktiske farvande og en lang række andre udfordringer der er i og med at isen trækker sig tilbage

der skal vi nok bare erkende at den opgave kan vi ikke inden for en overskuelig fremtid løse helt alene selv om vi så

så synes jeg der er et helt nærliggende svar og det er at vi tager det her problem med ind i det nordiske forsvarssamarbejde og diskuterer meget mere konkret hvordan

de nordiske lande kan levere det beredskab der skal til

møde den risiko der rent faktisk er i det arktiske område og som alle jo også erkender

selvfølgelig om at styrke samarbejdet om overvågning og konkrete redningsøvelser

canada rusland usa helt klart men jeg tror det er vigtigt at vi som nordiske lande benytter

meget højere op på dagsordenen sådan at vi næste gang vi skal vedtage noget i nordisk råd får skrevet det ud som en helt konkret arbejdsopgave men også sådan at vi

om ikke ordføreren vil bekræfte at selv om man nok kan sige at et nordisk forsvarssamarbejde bringer sverige og finland lidt nærmere nato så kan man ikke på nogen måde sige at et sådant samarbejde bringer danmark norge og island

nogen måde fjerner os fra det nato

er imod det respekterer jeg men jeg vil bare have rene linjer med hensyn til

er vi snakker om når vi taler nordisk samarbejde og efter min mening fjerner vi os ikke på nogen måde

bringe danmark eller norden i den retning som enhedslisten går ind for jeg synes bare som ordføreren siger at det er bedst at der er rene linjer og derfor har jeg jo bare både på enhedslistens og den venstresocialistiske grønne gruppes vegne tonet rent flag i forhold til hvordan vi gerne ser perspektivet

markante fremskridt faktisk båret af både pragmatisme lidt sund fornuft og især en meget ubureaukratisk tilgang jeg synes måske næsten at

det er nordisk samarbejde når det er allerbedst og med et ganske stort potentiale både når det handler om anskaffelser taktisk lufttransport og opgaver i arktis som vi allerede har været inde på jeg ved godt at de gamle tanker om

udbygningen af samarbejdet går så langt som det overhovedet kan række i forhold til den alliancedannelse vi i forvejen deltager i her er muligheder for et rigtig godt supplement og det er et supplement med masser af synergi og det skal vi udnytte mest muligt

sikker på at der vil være rigtig mange penge at spare

fortsætte og styrke denne udvikling som vi også får brug for ikke mindst som følge af de meget store besparelser vi er i gang med i forsvaret det er en rigtig god indsats

mening samarbejdet er bygget op omkring

et memorandum of understanding altså sådan et dokument

fælles forståelse og det er jo lavet ud fra et fælles ønske om at

forstærke og forbedre en fælles langsigtet tilgang til forsvarssamarbejdet

fælles forståelse skal ses i lyset af at det

nogle af landene er med i nato andre er ikke nogle er med eus forsvarspolitik andre er ikke og jeg synes det er vigtigt at man ser samarbejdet i det lys det konservative folkeparti ønsker på ingen måde

foregår i nato det skal supplere det arbejde

derfor synes jeg også det helt rigtigt når forsvarsministeren i

fokuserer på fire områder hvor det faktisk giver mening at

at se om vi kan få noget ud af en fælles nordisk tilgang nemlig smart defence industrisamarbejde

jeg synes det lyder meget fornuftigt at arbejde videre med ønsket om taktisk lufttransport

om man skulle prøve at se på om man der i fællesskab kunne løfte i flok men det kræver jo altså at alle parlamenter er enige om at så tager vi til sydsudan og

lidt vanskeligere end som så og diskussionen har også

golanhøjderne men jeg synes faktisk at det er meget fornuftigt og de steder hvor vi måske kan gå sammen måske ikke alle

støtte op om det fælles indkøb er også en rigtig god idé men jeg må også bare sige

vi alle sammen ønsker at det er vores virksomheder og vores

giver en merværdi at at gøre det jeg synes at indkøb af feltrationer og batterier som bliver nævnt i redegørelsen er ganske udmærkede områder at arbejde med fordi det ikke er så store penge at man kan sige at der går for meget politik i

i nairobi og jeg vil sige at jeg synes det fungerer rigtig godt det er faktisk et af de områder hvor vi har en fælles nordisk styrke de er rigtig dygtige til kapacitetsopbygning og det er jo helt afgørende for stabiliteten

i østafrika at der bliver

en langt langt stærkere og mere veltrænet kapacitet hvis de problemer der ikke mindst er ud

premiere på den diskussion vi skal have når vi skal diskutere den arktiske redegørelse jeg vil gerne sige

fra talerstolen at

tror at beredskabet i arktis kan være lige så godt som det beredskab vi har i danmark så

et areal på fjorten millioner kvadratmeter det er fuldstændig urealistisk om

ligner et ordentligt beredskab vi bliver nødt til at turde sige åbent til hinanden og det er ikke for

rigsrevisionen eller statsrevisorerne at med de afstande vi har at gøre med og med de temperaturer der

vores tilgang

op at køre men vi kunne gøre noget mere sammen ved

at presse på for at imos polar code trådte i kraft noget tidligere som jeg har hørt og læst det

kraft i to tusind og sytten

en slags adfærdskodeks for hvordan man skal sejle i det arktiske område

vi har krydstogtsskibe der sejler rundt med fem

de mennesker bliver reddet de mennesker vil ikke blive reddet om så hele

sted og have plads til så mange mennesker så mit forslag er altså at vi fremfor bare at

nu skal der nogle bindende regler på plads for vi har ikke et godt nok beredskab men vi må også sige til hinanden at uanset hvor meget vi gør og hvor meget ekstra vi gør må vi være realistiske at det er et meget stort areal og derfor skal vi prioritere hvordan vi bruger ressourcerne klogest jeg synes også det lyder meget fornuftigt

når man i redegørelsen fokuserer på at det finske formandskab har ønsket et servicetjek

og jeg glæder mig meget til at se på hvad regeringens

er afgørende for det konservative folkeparti er at det nordiske

forsvarssamarbejde stadig væk hviler på at være et samarbejde der hvor det giver mening at det er ubureaukratisk og at det er åbent for alle

ønsker ikke at man kopierer opgaver der allerede varetages i andet regi

bruger de styrker vi har i de nordiske lande

i arktis der blev sagt noget i retning af at om så de samlede nordiske stridskræfter blev sat ind deroppe og brugt til fredelige formål

ville det ikke kunne løse problemet og det lød næsten også som om

det er der egentlig heller ikke andre der kan fordi

muligheden for at hamle op med for eksempel

der forliser deroppe med to tusind tre tusind passagerer om bord eller et

og det skal jeg ikke bestride at det er hvilke konklusioner må vi så drage

så må vi vel drage nogle konklusioner der hedder at vi i langt højere grad bruger forbud

ud over at sørge for at den juridisk bindende aftale rent faktisk bliver benyttet så beredskabet bliver løftet og bliver bedre kan vi i kongeriget danmark lave vores egne regler og sige at krydstogtskibe ikke må sejle

en chance for at redde de mennesker og det giver rigtig rigtig rigtig god mening

men de andre lande har ikke villet være med og så siger

samtidig og hvis det viser sig at det ikke er muligt at komme igennem med

at få de fælles regler i så synes jeg danmark skal gøre det selv for jeg ved

det er danmark der har et dårligt beredskab og der har jeg

bedre med at vi så har sørget for at stille krav til de firmaer der

at det nordiske samarbejde også når det gælder

er derfor også glad for at vi i dag har anledning til at debattere det nordiske

central og jeg vil gerne benytte lejligheden til også at en særlig tak til herre bertel

og hvor skal vi hen i fremtiden som oplæg til debatten

udarbejdet en skriftlig redegørelse om det nordiske forsvarssamarbejde og redegørelsen er en udbygning af regeringens redegørelse til folketinget om det nordiske samarbejde i to tusind og tolv til tretten og jeg vil gerne

rosende ord der har været om at den er konkret og

omsvøb jeg tror endda at

kan konstatere at det nordiske forsvarssamarbejde fortsat er højt prioriteret i alle de nordiske lande oven i købet

bliver samarbejdet udbygget og udviklet konstant vi udbygger det sikkerhedspolitiske samarbejde samtidig med at antallet af praktiske fælles initiativer bliver øget og det viser at det er noget der ligger alle de nordiske lande på sinde det er noget vi prioriterer højt og det gælder naturligvis også den danske regering det er positivt at et samarbejde som jo har eksisteret siden nitten halvtredserne nu er mere relevant end nogen sinde før og nu også omfatter samarbejder inden for et bredere felt for eksempel operativt samarbejde såvel i som uden for norden materielindkøb og træning alle nordiske lande er opmærksomme på at vi på trods

vores forskellige tilknytninger til eu og nato er i stand til at udvikle det fælles samarbejde det nordiske samarbejde er således

også flere ordførere har understreget i dag et alternativ men derimod et supplement til det arbejde som foregår i nato

skal involvere sig på områder for at forfølge effektive løsninger eller sagt på en anden måde vi samarbejder der hvor det giver mening vi samarbejder der hvor det giver merværdi og det synes jeg er fornuftigt en af de væsentligste årsager til at samarbejdet er succesfuldt er at det foregår mellem gode naboer vores fælles historie brede værdifællesskab

møder en række forsvars og sikkerhedspolitiske udfordringer og vi står over for en række udfordringer besparelser i mange lande på

samt nye opgaver derfor giver det god mening og også merværdi med et styrket nordisk forsvarssamarbejde fælles udfordringer giver et godt grundlag for fælles løsninger jeg vil gerne fremhæve nogle af de områder som danmark særlig har fokus på og som vi blandt andet har haft højt på dagsordenen

overordnet set har danmark fokus på at videreudvikle den forsvars og sikkerhedspolitiske dialog med henblik på

alle de nordiske lande ønsker at spille en aktiv international rolle inden for blandt andet fredsbevarelse og freds og konflikthåndtering sammen får vi en vægt og en indflydelse til at præge aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer som de nordiske lande ikke i samme omfang

og i forhold til konkrete konflikter de nordiske lande har for eksempel ambitioner om et fælles bidrag til en fn ledet operation det vil kræve

virke sammen samtidig giver det et potentiale for at vi kan opnå mere operativ effekt for færre penge derfor har vi som også flere ordførere har været inde på fokus på nordisk smart defence og multilateralt samarbejde

der hvor vi kan hjælpe hinanden til at løse opgaver

fælles interesse et godt eksempel på dette er nordic tactical air transport samarbejdet som vi fra dansk side tog initiativ til at undersøge

nordiske forsvar analyserer netop nu muligheden for at de nordiske lande vil kunne trække på en fælles pulje af taktisk lufttransportkapacitet for eksempel vores c en hundrede og tredive fly på det kommende nordiske

i december skal der gøres status over det projekt og på sigt er der også mulighed for at samarbejdet kan udvides til en fælles lufttransportkommando

fælles træning og uddannelse på en række områder dette projekt har derfor et godt potentiale for en mere effektiv og fleksibel udnyttelse af

samlede ressourcer i forhold til taktisk lufttransport et andet eksempel er fælles indkøb hvor der også på dansk initiativ er igangsat analyser af et muligt samarbejde på en række områder det gælder blandt andet fælles indkøb af håndvåben ammunition feltrationer og batterier her forventes det også at der skal gøres status på projekternes udvikling ved det kommende forsvarsministermøde en anden form for nordisk samarbejde tager udgangspunkt i fælles bestræbelser på at støtte afrikanske partnere så afrikanske lande selv i højere grad kan tage hånd om egne sikkerhedsudfordringer vi de nordiske lande har derfor siden to tusind og ni koordineret og fokuseret vores kapacitetsopbygningsindsatser i østafrika den nordiske støtte har været rettet mod opbygningen af den østafrikanske reaktionsstyrke

vores nordiske indsatser indbefatter blandt andet udsendelse

den fælles nordiske indsats er et godt eksempel på

sammen kan optræde som en markant aktør der kan udøve en positiv indflydelse det er også

at bemærke at det er den afrikanske union som også spiller en meget meget væsentlig rolle for netop det arbejde og derfor i forhold til den problematik som herre finn sørensen rejste vil jeg sige at man

hvor lande der indgår i det her samarbejde efter dansk opfattelse har ting der skal gøres bedre men det ændrer ikke på at vi har en grundlæggende interesse i at man også i afrika

arbejde og også går ind og løser opgaver på en stærkere måde end man

mulighed for det er også en af grundene til at vi blandt andet fra dansk side støtter op om den kenyanske kystvagt sådan at den får opbygget stærkere kapaciteter til at kunne gribe ind over for de pirater som opererer i farvandene fordi vi sådan set har et ønske om den stærkest mulige indsats mod netop dem ud over de nævnte eksempler findes der en lang række andre initiativer eksempelvis inden for veteranområdet grønt forsvar fælles nordisk sanitetshjælperuddannelse for specialstyrker udveksling af erfaringer inden for folkeret og cyber defence

nævne nogle få initiativer det er alle initiativer som giver merværdi og lever op til samarbejdets principper om øget udnyttelse af ressourcerne og øget operativ effekt det er klart at regeringen er indstillet på yderligere at udvikle det nordiske forsvarssamarbejde i den grad det er muligt og giver mening og det er også nødvendigt for at løse aktuelle og fremtidige udfordringer der er iværksat en stock taking en slags servicetjek af nordefco her i to tusind og tretten efter mere end tre års virke var det på tide at undersøge om vi kan arbejde på en mere effektiv måde eller organisere os mere hensigtsmæssigt der er ligeledes iværksat et arbejde her i to tusind og tretten med det formål at udarbejde en overordnet vision for nordefco der skal være retningsgivende for fremtidens nordiske forsvarssamarbejde

vi ønsker at opnå med nordefco og det forventes at både stock taking og visionen skal drøftes på det kommende ministermøde den tredje

det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at vi har valgt

tilknytninger og sikkerhedspolitiske tilgange men det er mit indtryk at det nordiske samarbejde også på forsvarsområdet er inde i en god udvikling

spille en meget aktiv rolle der et af de steder hvor vi meget gerne vil arbejde videre og se hvad der kunne byde sig af nye muligheder er

flere ordførere har været inde på spørgsmålet og det er jo sådan at det er besluttet at der skal laves

som også fru lene espersen beskrev

enormt stort geografisk og som også har nogle klimatiske forhold der gør at det er vanskeligt terræn på alle måder her vil vi i forbindelse med den analyse naturligt også kunne inddrage

det er for bidrag man fra andre nordiske lande vil kunne give i forhold

search and rescue altså redningsoperationer der er allerede i dag samarbejder som det også er blevet beskrevet tidligere i debatten men vi vil med et åbent sind se på

være af yderligere tiltag der kunne have interesse jeg tror også

må sige at når det gælder det samlede arktiske område

er det så enormt i sin geografi at der

alene kan dække det det gælder både usa canada rusland og de nordiske lande vi har en klar fælles interesse i at samarbejde og hjælpe hinanden også når uheldet er ude og vi vil i forbindelse med den analyse se på hvordan vi bedst muligt kan ruste det danske

at varetage vores forpligtelser men naturligt også se på hvordan vi bedst kan tænke det sammen med de indsatser man gør i andre lande sådan at vi i fællesskab bedst muligt kan løfte de udfordringer der måtte komme også selv om de vil

ikke bryder os om at møde men hvor vi alligevel skal være klar

herre

et aktivt samarbejde i eu

derfor vil der uanset om forsvarsforbeholdet bliver ophævet

det har jeg også hørt at et

vi også sammen med de andre eu lande kan deltage i et tættere samarbejde på det område et godt eksempel er jo vores indsats mod pirater

ud for somalias kyst

må vi ikke være med så der vil ikke være nogen nedprioritering af det nordiske selv om vi vil

et udvalg og det er der heller ikke på udenrigsområdet ud over at nordisk råds præsidium i princippet dækker de områder på den baggrund vil jeg spørge om

af en lignende redegørelse som kan danne grundlag for en tilsvarende debat enten særskilt eller som led i den generelle debat om det nordiske samarbejde jeg spørger ud fra en positiv holdning over for

et parlamentarisk underskud og når vi ikke kan opfylde det i nordisk råd

sætte et godt fokus på hvad vi kan i fællesskab i norden også inden

det er et positivt

men jeg tror jeg vil fremsende nogle skriftlige spørgsmål så det bliver lidt mere præcist også fra min side med de betænkeligheder vi har

redegørelse også den mundtlige og for overvejelserne i forhold til beredskabet i det arktiske hvor jeg

egentlig har en fælles forståelse af det blev sagt meget klart at et enkelt land ikke alene kan løfte den opgave det kræver samarbejde

i den analyse som ministeren

ingen af de lande der har særlige interesser i det arktiske område alene kan gå ind og dække hele det område derfor er der en klar interesse i at vi i fællesskab løfter de udfordringer der måtte komme danmark har selvfølgelig nogle helt særlige forpligtelser når det gælder rigsfællesskabet men det betyder jo ikke at vi ikke også kan bistå

der måtte komme ud i situationer hvor de har brug for vores hjælp og det betyder jo ikke at vi ikke